nummer en hundrede og en og firs titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK

ministeren for by bolig og landdistrikter har meddelt mig at han ønsker i henhold til

at give folketinget en skriftlig regional og

og redegørelsen vil fremgå af

tirsdag den ottende maj totusinde

årig forsøgsordning for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere formålet med det er at finde ud af om det vil reducere antallet af de langtidsledige på kontanthjælp forslaget indebærer at målgruppen får en ekstra økonomisk gevinst ved at skaffe sig et

et incitament til at gøre sig umage med jobansøgningerne ordningen skal gælde i perioden fra den første juni to tusind og tolv til og med den enogtredivete maj

omfattet af dette forsøg vil modtage en præmie på højst seks hundrede kroner skattefrit om måneden hvis de altså finder et job der bliver også foreslået nogle mindre ændringer og de skal sikre at en udbetalt jobpræmie ikke tæller med i beregningen af for eksempel det beløb man får udbetalt i kontanthjælp med videre

fremsat et der mindede meget om

er alligevel to grunde til at vi i venstre ikke kan støtte dette for det første er det et meget dyrt forslag hvor de samlede omkostninger løber op i næsten fem og halvfems million

den væsentlige detalje at vi ikke ligefrem er begejstrede for finansieringen af det her det skal jo ske

via finanslovaftalen mellem regeringen og enhedslisten der øger skatter og afgifter med mere end fem milliard kroner for det andet blev der sat et lignende forsøg i gang for enlige forsørgere på kontanthjælp i forbindelse med vk regeringens tidligere

endnu ikke afsluttet og derfor mener vi at vi bør vente på resultaterne

for eksempel eksperter der mener at vi ikke kan være sikre på

vil have en motiverende effekt på

det kan sagtens være at det forsøg som l en hundrede og to og tres lægger op til

skrive nogle ekstra gode jobansøgninger men det forsøg er jo iværksat og jeg mener at beskæftigelsesministeren burde prioritere anderledes her ministeren burde bruge al sin energi på at få nogle virkelig effektive ting sat i værk det kunne for eksempel være den bebudede kontanthjælpsreform eller også kunne man jo overveje

større effekt hvis man genindførte kontanthjælpsloftet og starthjælpen

en forkert prioritering at bruge tid på det her forslag det vil som sagt sætte et forsøg i gang som vi allerede er ved at lave og mangler resultaterne

og to og tres men vi vil meget gerne bidrage til

iværksætte ting der på andre måder kan få flere ledige

at modvirke langtidsledighed et af vores største problemer i dag er jo langtidsledighed og ungdomsarbejdsløshed det skal vi bestemt gøre noget ved og det skal vi tage rigtig rigtig alvorligt med lovforslaget

den her to årige forsøgsordning som ordføreren for venstre også fortalte om hvor netop de her personer der har modtaget kontanthjælp i minimum tre

sidste år kan få den her skattefri jobpræmie på op til seks hundrede kr hvis de kommer i arbejde dermed gør vi det mere attraktivt for kontanthjælpsmodtagere at være i job frem for på passiv forsørgelse ordningen indebærer at en mindre gruppe af de her kontanthjælpsmodtagere får en ekstra økonomisk gevinst ved at skaffe sig arbejde

når flere får noget at stå op til om morgenen når flere får penge mellem hænderne

flere bliver en del af arbejdsfællesskabet

som blev vedtaget af et næsten enigt folketing i december to tusind og ti ligesom det gjaldt for forsøgsordningen med jobpræmier til enlige forsørgere skal forsøgsordningen med jobpræmier til de her kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed selvfølgelig evalueres grundigt hvorefter man kan tage stilling til hvordan erfaringerne med forsøget skal bruges fremover med disse bemærkninger støtter

af at økonomiske incitamenter

i beskæftigelse bliver mindre

folk penge for at komme i arbejde det er da

de skal så have mere

nu skal man også give dem der ikke er i arbejde penge for at komme i arbejde

et svar der var vel egentlig kun bemærkninger og så kom

bemærkninger så det er vel egentlig

jeg ved jo godt at liberal alliance kun vil give guleroden til de rigeste i det her land

men der bliver vel ikke spekuleret i løntilskud

personen videre i et job og kommunen

ikke kigge på om de nu kan

selvstændige der står at selvstændige også kan få

hvis en kontanthjælpsmodtager

synes jeg er vigtigt at sige men jeg vil også i forhold til til det med om

flere mennesker i arbejde for at få flere

som i forvejen har svært ved at komme i arbejde til at søge så er der mange der

at vi rent faktisk har lavet en enorm kickstart

arbejdspladser meget mere end den tidligere regering gjorde vi har lavet en rigtig

muligheder for at de her mennesker

skal vi selvfølgelig sørge for at de mennesker kan komme i arbejde og det synes vi selvfølgelig er rigtig rigtig

om at regeringen har iværksat en række initiativer der

jeg bare bede herre

har indledt med at hæve skatter og afgifter med fem milliard kroner her i to tusind og tolv så kan man spørge

på grund af det eller falder på grund af det tiltag når vi taler om at det det handler om er at skabe flere job således at kontanthjælpsmodtagere får en større mulighed

venstre er imod det her når jeg går tilbage og

jobpræmien vil give enlige forsørgere en ekstra økonomisk gevinst ved at finde et arbejde og de bliver i højere grad motiveret til at komme ud af ledigheden det er jeg ikke et sekund i tvivl om det er jeg ikke et sekund i tvivl om

det her virker det forstår jeg ikke en pind af og jeg vil sige det undrer mig undrer mig at venstre på den måde falder tilbage og og mener noget helt andet end de faktisk gjorde i år totusinde

altså løbet meget vand i åen siden den nuværende regering

man får når man er på passiv overførsel

først giver mennesker flere

taget initiativer der samlet skaber flere job jeg kan også godt

der forsvandt hundrede job hver eneste dag

vi vil altså gerne kendes for at bedre man kan næsten ikke andet

en fortsættelse af det tidligere lovforslag

enlige forsørgere med at komme ud på arbejdsmarkedet og i den forbindelse synes vi

på en evaluering af det tidligere forsøg inden man satte et nyt forsøg i gang så

fik en viden om hvordan det virkede

gået med den eksisterende forsøgsordning

som ordførere har vi i hvert fald ikke set noget

løntilskud og selvstændig

i hvert fald så vidt jeg ved ikke

selvstændig virksomhed

herre finn sørensen socialordfører for enhedslisten

de mennesker der fodrer finansministeriets regnemaskine som tror

vi får så store afgifter på andre områder at vi kan bruge penge

at hæve kontanthjælpsområdet med starthjælp

til at sige ja til det ikke efter hvad herre finn sørensen siger og jeg tror da på at herre finn sørensen har en del at skulle

det her område men det det

stadig væk herinde i folketinget i hvert fald et par

godt være at enhedslisten skal til at overtage den rolle

og så kan herre finn sørensens ord stå modsagt af enhedslistens ordfører

glæder mig egentlig til at høre hvordan enhedslisten tager det

med den eksisterende ordning med jobpræmie inden vi skulle tage endelig stilling

borgere fra forsørgelse til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet derfor lægger vi nu an til at indføre en præmie der yderligere skal motivere kontanthjælpsmodtagere ved længerevarende ledighed det sker så i første omgang på forsøgsbasis og så må vi

præmien skal ses som en gulerod til de mennesker der er dømt ude af arbejdsmarkedet for radikale venstre er en af de værste uligheder i samfundet netop den at der er for mange mennesker i periferien af eller uden for arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet bliver til stadighed en lukket fest for en sluttet skare og det er ærgerligt og det er noget vi skal gøre op med vi skal øge arbejdsudbuddet for at kunne fastholde og udvikle vores samfund i de kommende år derfor er jobpræmien et vigtigt skridt i at forøge arbejdsudbuddet men et større arbejdsudbud gør det ikke alene virksomhederne skal også have et større bud efter de ledige et benhårdt fokus på at nurse om det

derfor helt centralt for at sikre at virksomhederne inden længe begynder at øge efterspørgslen efter arbejdskraft det er ikke tilstrækkeligt for os at vi får

jobløs vækst altså en vækst

en parallel forøgelse

med udbud og efterspørgsel gå

størst mulig effekt for vores samfundsøkonomi i det lys er jobpræmien et mindre men ikke desto mindre vitalt skridt og derfor kan radikale venstre meget klart

fuldstændig enig i samtidig siger ordføreren at vi skal sikre at virksomhederne har nogle rammevilkår som gør at der kommer en efterspørgsel

en regering som fjerner

det finansierer man så ved at øge skatter og afgifter på blandt andet virksomhederne

som gør det dyrere at producere og mindsker efterspørgslen på arbejdskraft

øge arbejdsudbuddet og øge væksten uden at skele til om vi også har en nogenlunde retfærdig social omfordeling sådan ser radikale venstre og regeringen ikke på det derfor er det vigtigt for os i radikale venstre at sørge for at der er balance mellem nogle fornuftige og gode rammevilkår for erhvervslivet

har nogle anstændige vilkår for udsatte borgere de kan have nogle ordentlige

hvad er logikken i at man først fjerner noget

fastholder folk på passiv forsørgelse det er det som vi alle sammen kæmper imod

passiv forsørgelse det finansierer man så ved

så de får dårligere konkurrencevilkår og får sværere ved at ansætte mennesker i danmark

for virksomhederne for danmark i det hele taget derfor søsætter vi også flere initiativer fremadrettet som opfylder de krav

en skattereform i øjeblikket vi vil også se på kontanthjælpsreform og vi vil

øge produktiviteten i samfundet og se på hvordan vi i det hele taget kan sikre nogle bedre vækstvilkår for virksomhederne

gå for at øge arbejdsudbuddet vil

kun har det mål for øje at øge arbejdsudbuddet og ikke har nogen balancer i øvrigt

modregnet i nogen anden ydelse det er i en to årig forsøgsperiode fordi vi tror på at der kan komme lidt flere mennesker i arbejde

at enhedslisten har andre forslag der kan forbedre muligheden for at kontanthjælpsmodtagere med langvarig arbejdsløshed kan komme ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende først og fremmest

flere arbejdspladser så der rent faktisk bliver job

skal forbedres vi skal derfor undgå nedskæringer og afskedigelser i stat kommuner og regioner i stedet skal de fyrede pædagoger lærere sygeplejersker og sosu

assistenter genansættes når vi snakker om kontanthjælpsmodtagere synes jeg også det er vigtigt at sige at revalideringsindsatsen skal styrkes revalidering er en af de mest positive og konstruktive foranstaltninger som samfundet kan anvende det er den bedste vej til at sikre at en person med begrænsninger i erhvervsevnen kan blive hjulpet videre i tilværelsen og få et fast varigt arbejde og blive i stand til at forsørge sig selv og sin familie fremover det skal være lettere

få bevilget revalidering langvarig arbejdsløshed hos

eller er kommet ud på arbejdsmarkedet bør være en tilstrækkelig begrundelse for at bevilge en revalidering sagsbehandlingen i jobcentrene og forvaltningerne skal have et løft der skal anlægges et helhedssyn i sagsbehandlingen hvor

skal have én og kun én sagsbehandler der kan yde individuel rådgivning og vejledning og koordinere arbejdet omkring borgeren og sammen med borgeren forsøge at løse de sociale problemer som borgeren kan

skal her henvise til at det vurderes at cirka to tredjedele

har problemer ud over arbejdsløsheden og hvis man ikke tager højde for at disse problemer skal løses

det at der er en stor tvivl i enhedslisten

rådet for socialt udsatte

om enhedslisten

er skrevet om i lovforslaget vil komme i

eller tror herre jørgen arbo bæhr

at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde vi ved jo at der

større problemer end kun arbejdsløshed jeg synes bare at

at få et arbejde jeg tror at vi skal give så mange muligheder vi for at de kommer ud på arbejdsmarkedet

at der er job nok man skal huske på at der mangler job

et tilbud og jeg tror at de får det bedre i hverdagen

så står man her fra talerstolen og siger at

vi tror på det her samtidig med en hel masse andre ting så tror vi på der kommer flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde

den bedste måde at få folk i arbejde på

et af de mere absurde forslag

at når man øger forskellen mellem at være i beskæftigelse og på passiv forsørgelse får det flere i arbejde

man har så fjernet loftet over kontanthjælpen man har fjernet starthjælpen

og fem og tyve timers reglen det vurderer regeringen mindsker arbejdsudbuddet med tre tusind det fastholder altså mennesker på passiv forsørgelse

penge for at komme i arbejde

forstå hvordan et arbejderparti

som skal betale skat og højere afgifter

at dem som så er ledige nu skal have penge for at komme i arbejde det giver simpelt

den radikale ordfører den radikale ordfører er jo udmærket godt klar over at vi ikke vil fjerne kontanthjælpen fuldstændig og den radikale ordfører er også udmærket bekendt med liberal alliances reformplan som vil sænke skatten på arbejde fjerne topskatten gøre det mere attraktivt at komme i beskæftigelse og øge forskellen mellem at være på passiv forsørgelse og

det ved vi vil få flere mennesker i beskæftigelse

fra den her talerstol men det burde jo bare være logisk og helt naturligt at vores velfærdssamfund var indrettet

forsørgelse sådan er det ikke for gevinsten ved at

et arbejde og undlade at være på passiv forsørgelse er blevet forringet siden den dag regeringen trådte til og der er stadig væk ikke noget som tyder på at det vil ændre sig foreløbig alle hårdtarbejdende danskere som hver dag knokler må føle sig noget snydt kort før jul blev regeringens forslag om at afskaffe kontanthjælpsloftet og starthjælpen vedtaget

at forskellen mellem at stå op og gå på arbejde og at være på passiv forsørgelse er på omkring halvtreds kroner om dagen

for at tage på arbejde som arbejder syv og tredive timer om ugen og betaler sin skat eller den medarbejder på et gartneri

står tidligt op og ligeledes bidrager til vores fællesskab hvordan kan man retfærdiggøre at det bedre kan betale sig at lade kassedamen rengøringsassistenten og gartnerimedarbejderen knokle og så selv være på passiv forsørgelse er det solidarisk som konservativ mener jeg at der skal være en økonomisk gevinst ved at gå på arbejde at det skal kunne betale sig at arbejde med det her lovforslag vil man nu give en præmie

som jo er udbetalingskadencen

jeg helt med på at der lige nu er en tilsvarende forsøgsordning for enlige forsørgere i dag

sige det ret klart den slags politik er ikke helt min kop te det ville jo have været rart om regeringen havde ventet til evalueringen af den her ordning forelå så kunne man have set om det havde været et godt og effektivt redskab om man havde fået de resultater man forventede eller

hverken kommuner socialrådgivere eller rådet for socialt udsatte tror rigtig på at de her seks

kroner om måneden vil have en positiv effekt står det til konservative skulle de penge jo bruges på initiativer

flere unge ledige i arbejde ungeledigheden er stadig væk rigtig rigtig

hver tiende ung er ledig og vi risikerer at får de ikke foden indenfor på arbejdsmarkedet

forandrer danmark det danske arbejdsmarked eller for alvor får gjort noget ved ved beskæftigelsessituationen det er et

tanke der udspringer af et forslag vedtaget under den tidligere regering med en parallel overvejelse om

understøtte enlige forsørgeres

for og imod jeg tror dog at man skal lade være

her kan løse mere end det kan vi har udfordringer på det danske arbejdsmarked vi har lige nu en for høj arbejdsløshed jeg er fuldstændig enig med den socialdemokratiske ordfører herre

skabt flere arbejdspladser det kan vi ikke

alene gøre fra politisk hold men vi kan understøtte det

med vores pakke til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed herunder brugen af for eksempel jobrotation og voksenlærlingeordningen derudover er der også andre udfordringer og jeg mener at vi har en fælles udfordring i at vi til stadighed har en meget meget stor gruppe borgere på kontanthjælp som er på kontanthjælp i mange år og som derfor er

evig risiko for at få et dårligt

uden at have andre problemer end det at de er ledige

støde andre problemer til derfor mener jeg

at vi har en fælles interesse i at diskutere hvordan vi sikrer at folk kommer fra kontanthjælpen i beskæftigelse

helt opmærksom på at der er forskellige

forsøget på at give en økonomisk præmie kan man sige hvis man kommer i arbejde og

at der er en sammenhæng mellem økonomien og det at man er på arbejdsmarkedet jeg har i hvert fald aldrig underkendt

den sammenhæng jeg har i mange år advaret imod at tro at det er det eneste parameter der gør sig gældende

mange af de mennesker vi taler om har jo andre problemer end ledighed og jeg tror at man må sige at

borgere der har kunnet svare positivt på

der har været andre forhindringer end kun enten økonomien eller deres tilknytning til arbejdsmarkedet i det hele taget derfor tror jeg at den klogeste vej i den her diskussion er

en mangefacetteret vej og det vil sige både en reform af kontanthjælpen og en særlig indsats i forhold til vores unge om hvem vi vel kan blive enige om at det vigtigste formål er at bringe dem i

de kan få et liv både med uddannelse og beskæftigelse og

under alle omstændigheder

er det min klare opfordring til folketinget at vi altid gør en særlig indsats for at bekæmpe langtidsledighed

det samlede arbejdsløshedsbillede fordi langtidsledigheden har det med at bide sig fast både menneskeligt

noterer mig at der er flertal

her jeg noterer mig også at der er en modstand

jeg afventer selvfølgelig dansk folkepartis endelige stillingtagen og så

sådan den helt store begejstring fra ministerens side for det her

knap hundrede million af skatteborgernes penge

samfundsøkonomisk i forhold til at vi alle sammen har en interesse i at bringe folk

set også understreges af at det er kan man sige en fortsættelse

tilgang altså vi står i en situation med et underskud på

af skatteborgernes penge af jeg synes det er en meget

uansvarlig måde at omgås skatteborgernes penge på specielt set i lyset af at man har brugt

få det her til at hænge sammen med de udmeldinger som beskæftigelsesministeren kom med

anerkendte man

det store underskud på de offentlige finanser og

meget meget grundig erkendelse af at gruppen af

er meget forskellig vi har unge ressourcestærke kontanthjælpsmodtagere hvis eneste problem er at de ikke har påbegyndt en uddannelse der skal vi da være villige til at diskutere hvad

til for at de går i gang med en uddannelse sådan at andre problemer ikke støder til og sådan at de ikke unødvendigt spilder værdifulde

alvorligt psykisk syge i kontanthjælpssystemet vi har mennesker med sammensatte sociale problemer hvor det ikke er arbejdsløsheden

men hvor det er fraværet af en ordentlig sundhedstilstand hvor det er børn anbragt uden for hjemmet hvor det er hjemløshed

der kan man jo godt i mine øjne læne sig tilbage og tro at økonomiske incitamenter løser de menneskers problemer

og derfor tror jeg vi bliver nødt til at erkende at når det handler om at få folk væk fra kontanthjælp

er det ikke noget der forandrer det store

noget der betyder noget som helst for en konservativ er to og halvfems million kroner

derfor undrer det mig at ministeren kommer

jeg ikke mener betyder noget som helst det jeg starter med at sige er at i en i øvrigt udmærket diskussion om redskaber i forhold til at bringe folk der

det klart at en jobpræmie til langvarigt

job i danmark om vi evner at skabe arbejdspladser om vi evner for alvor at gøre op med den i mine øjne kedelige tendens til at tusindvis af danskere i den erhvervsdygtige alder står uden for arbejdsmarkedet det her er en brik det er en mindre brik det er også en mindre brik i forhold til den reform af førtidspensions og fleksjobområdet vi sidder og arbejder med i fællesskab men det betyder ikke at brikken ikke er god og det betyder ikke at

vigtigt supplement

de ændringer vi i øvrigt skal i gang med for eksempel på kontanthjælpsområdet og når jeg tror at brikken er vigtig er det fordi

mange forskellige resultater hvis vi vil nå det mål at flere mennesker bliver selvforsørgende

som er rigtig vigtig og det som jeg skrev ned på min blok da

årsagen til at ministeren fremsætter lovforslaget nu og ikke

der kommer en evaluering af den forsøgsordning der er

kan man sige sammensat af en række forskellige komponenter noget handler om kontanthjælpsområdet andet handler om

rigtig meget fokus på behovet for at sikre en bedre adgang til ordinær uddannelse og kompetenceløft af vores arbejdsløse

vi synes det er vigtigt i en konjunktursituation som den vi befinder os i at en finanslovaftale selvfølgelig afspejler at vi har behov for en bedre indsats for vores arbejdsløse samtidig med at vi meget meget gerne vil understøtte en udvikling hen imod at vi i stadig højere grad satser på ordinær uddannelse så vi har lavet en samlet pakke som vi mener er til fordel for forskellige grupper der står uden for arbejdsmarkedet og

jeg har jo lyttet mig til at at regeringen

og når ministeren selv antyder at der er andre tiltag end lige præcis den her forsøgsordning vil

et større reformspor vi er

synes jeg jeg godt i gang med forhandlingerne om førtidspensionen og fleksjobområdet og jeg synes selvfølgelig det er naturligt at folketingets partier hvoraf langt hovedparten jo deltager i forhandlingerne koncentrerer kræfterne derom men når det handler om hvad det er der er behov for på kontanthjælpsområdet vil jeg gerne

igen understrege at jeg især er optaget er to ting det ene er at vi har en meget stor gruppe af unge der risikerer at hænge fast i kontanthjælpssystemet hvis ikke vi evner at få dem over i uddannelsessystemet i stedet det handler både om

der sagtens kan gå i gang med en uddannelse på ordinære vilkår

selvfølgelig også om en større gruppe af mere sårbare unge som har behov for

mentorstøtte eller særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for at de

det er en del så er der en

som handler om rådighedsbestemmelser og det at sikre at også meget udsatte borgere kan komme tættere på arbejdsmarkedet

unge under tredive år

der ikke har andre problemer end at de sådan set ikke er kommet

forskellige signaler fra socialdemokraternes side på lige præcis det her felt

vi er enige om at når vi snakker om unge uden problemer ud over at de mangler en uddannelse

ordinære vilkår jeg har i øvrigt også en tiltro til at mange af dem vil kunne

det er vigtigt at huske på at vi også har en stor gruppe af unge og yngre kontanthjælpsmodtagere som ikke kun har arbejdsløsheden eller den manglende uddannelse som problem men hvor andre problemer enten er stødt til eller måske ligefrem har forårsaget at

jeg vil generelt advare imod at tro at det er ét redskab der gør

vi opnår vores mål og derfor vil jeg selvfølgelig også foreslå at vi går i gang med forhandlingerne

når regeringen har fremlagt vores forslag

ansvar er at sikre at unge mennesker ikke starter deres liv på passiv overførselsindkomst og spilder værdifulde ungdomsår med ikke at foretage sig noget men i stedet kommer i gang med at tage den uddannelse der gør at de kan få en stabil og ordentlig tilknytning til arbejdsmarkedet med selvforsørgelse og de muligheder

kommet lidt ind på kontanthjælpsmodtagere

ansættelse med løntilskud beskæftigelse efter kapitel

den slags men det jeg godt vil høre er

går på kontanthjælp og så går i gang med en uddannelse

vedrørende det her med med jobpræmien jeg synes der er lidt usikkerhed

jeg vil godt lige slutte af med at sige at

på grund af det her er det en succes men man kan have sin tvivl om hvor mange der kommer i job

stadig væk en relativt ny ordning med jobpræmie for enlige forsørgere og derfor

det der er afgørende for mig som beskæftigelsesminister for os som regering

vi med alle tænkelige midler

sikrer at mennesker får flere muligheder i deres liv og der er ikke mange muligheder forbundet med

langvarigt på kontanthjælp tværtimod langtidsledighed er altid et problem det er den hvad enten vi taler om forsikrede stærke ledige eller vi taler om arbejdsløse der er i vores kontanthjælpssystem langtidsledigheden risikerer at bide sig fast omkring det enkelte menneske omkring vores samfundsøkonomi og dermed underminerer det i mine øjne vores mulighed for at føre en arbejdsmarkedspolitik til gavn både for den enkelte og

for danmark under et derfor skal

bekæmpes med de midler vi kan og det her er

sat i bås og også en anelse talt ned til

er meget forskellige jeg ved ikke om spørgeren er bekendt med det men det der

lige nu er at der kommer stadig flere

man har andre problemer end ledighed det er typisk problemer med psykiatriske lidelser sociale udfordringer det betyder ikke at alle kontanthjælpsmodtagere har det men det der

har andre problemer end bare ledighed eller det at de ikke har en uddannelse når jeg bruger tid på det jeg beklager selvfølgelig

at insistere på at flere mennesker skal i arbejde det er ikke nok at insistere på at flere unge skal i uddannelse

de fortjener vel sådan set en politisk opmærksomhed og et velfærdssamfund der er med til at afhjælpe de sociale udfordringer og og se på det hele menneske sådan at borgeren på sigt bringes tættere på arbejdsmarkedet

syge eller som er misbrugere ikke skal have en særlig politisk opmærksomhed tværtimod men når når nogle mennesker falder ned i matchgruppe tre

regner jeg får anden gang

en succes man bruger cirka hundrede million

for at man kan sige at det var en god måde gøre det på det var en god

er opgaven ikke lykkedes i i samme omfang

set at spørgeren har ret

dermed lever et liv

er stødt til kan det ofte være fordi man har været lang tid uden for arbejdsmarkedet

det kan være forstå mig ret invaliderende i sig selv at være overladt til passivitet uden en tilknytning til arbejdsmarkedet hvis livet måske i forvejen

byder på udfordringer der synes jeg sådan set forslaget her er et af svarene herpå nemlig at vi skal sikre at modtagere af langvarig kontanthjælp kommer tilbage

de prioriterer meget tydeligt er det sagt fra den konservative ordfører altså at det her

en del af det de ønsker at være med til jeg vil så spørge

social udjævning og at skabe mere lighed i samfundet og om det ikke også indgår som en del af vurderingen af

og jeg synes ikke man skal tage det for andet end hvad det er det er et bidrag til at sikre at flere

skal løse problemet med for få arbejdspladser lighedsudfordringer eller noget som helst andet det skal

at flere mennesker kommer fra kontanthjælp og i beskæftigelse

så vil de mennesker vi taler om jo altså også have et større rådighedsbeløb at gøre godt med og dermed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

børne og undervisningsministeren

opfordrer regeringen til at fremsætte et lovforslag inden udgangen af to tusind og tolv som

skal afskaffe det nuværende krav om obligatoriske elevplaner i

ønsker at folkeskolen skal få større metodefrihed til at vælge hvilken evalueringsform de ønsker anvendt til at evaluere eleverne

er begrundet i et ønske om mindre bureaukrati og detailstyring og en mere effektiv udnyttelse af lærerressourcerne

regeringen ligesom forslagsstillerne er optaget af hvordan vi får mindre bureaukrati og derfor har vi også fokus på netop afbureaukratisering af reglerne i folkeskolen

at der er en række fordele ved elevplaner som ikke skal smides ud hvis det er at de rent faktisk er med til at løfte det som det var intentionen med dem det vender jeg tilbage til

skal der udarbejdes en elevplan for hver elev fra børnehaveklasse til og med syvende klasse til brug for den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen elevplanen skal indeholde resultater af evalueringen og beslutninger om hvordan der følges op på evalueringen med afsæt i fremadrettede læringsmål for eleven beskrivelsen skal vedrøre alle fag beslutninger om hvordan der følges op på resultaterne af de nationale test skal også fremgå af beskrivelsen

formålet med elevplanerne er at styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen

skole og hjem som er helt afgørende for at eleverne får så godt et

af undervisningen som muligt elevplanen har herudover også til

at styrke evalueringskulturen i folkeskolen gennem skriftlighed i evalueringen i de enkelte fag alle fag skal indgå i elevplanen for at det sikres at der bliver fulgt op på fælles mål i fagene også i

udgangspunkt at alle fag er lige vigtige i folkeskolen det er rigtig vigtigt med dansk engelsk og matematik

sløjd håndarbejde idræt

netop for at give en samlet vurdering af tilbagemeldingen til elever hvor der måske nok tidligere blandt andet har været en tendens til at man har kigget på nogle af de få men også centrale boglige fag men der er en række andre fag som jo er lige så vigtige for at eleverne bliver rigtig dygtige

også indgå i den fremadrettede evaluering i forhold til at løfte fagligheden bredt set jeg har så kunnet høre på forslagsstillerne at

især har fremhævet at det er urimeligt at der skal laves evaluering af

præcis færdselsundervisning og seksualundervisning

krav om løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

og det er noget der har stået i folkeskoleloven i rigtig mange år også før

omfatte de obligatoriske fag og emner og det vil sige også det som man kalder for de timeløse fag som blandt andet seksualundervisning og færdselslære a og det er altså noget der fremgår af folkeskolelovens § tretten stykke

folkeskolens obligatoriske emner er ikke omfattet af kravet

at der skal være elevplaner i alle fag kravet omfatter kun de egentlige fag med fastsatte timetal

bare lige for at præcisere hvordan det er i forhold til folkeskolelovens paragraffer nemlig som det har været længe også før elevplaner og hvad det er der er omfattet af elevplaner men det ændrer jo ikke ved at det kan være at det er nyttigt også i elevplanen at have nogle betragtninger med i forhold til de timeløse fag det kan man vælge at gøre og det er jo lige præcis det der er ideen med elevplaner

at det skal være så godt et redskab som muligt til at understøtte elevens faglige løft trivsel og så videre og som et godt redskab i dialogen i skole hjem samarbejdet

danmarks evalueringsinstitut offentliggjorde tilbage i to tusind og otte en national undersøgelse af erfaringer med elevplaner på det tidspunkt som viste at lærere og forældre samlet set var positive over for elevplaner og at elevplanerne især styrker samarbejdet mellem skole og hjem undersøgelsen viste også at langt de fleste forældre mener at elevplanerne bør dække alle fag regeringen er samtidig bekendt med at nogle skoler finder kravene til elevplanerne unødvendigt bureaukratiske og det tror jeg vi

fremragende eksempler på hvordan man har udviklet

elevplaner som virkelig kommer hele vejen rundt i forhold til eleven og som virkelig både indgår

at understøtte teamsamarbejdet i lærernes skole hjem samarbejde og er fremadrettede i forhold til hvordan man løfter den enkelte elev det var også hele ideen med elevplaner det er nemlig ikke en fuldstændig standardiseret skabelon

givet mere end halvtreds kommuner dispensation til forsøg med elevplaner som indebærer at skolerne selv kan vurdere hvad der ud fra en helhedsvurdering af eleven er væsentligt at medtage medtage i elevplanen noget af det der går igen i de

forsøg som kører nu er at man ikke nødvendigvis behøver at evaluere i alle fag men

vi glæder os til at se resultaterne af den evaluering så vi på et lidt mere sikkert grundlag kan tage stilling til hvordan vi understøtter et styrket skole hjem samarbejde og hvordan vi understøtter at der er den her

den enkelte elev skal løftes og udfordres på

er rigtig godt og vigtigt at der er sat de forsøg i gang med hvordan vi får nogle enklere og mere ubureaukratiske elevplaner som virker endnu bedre efter hensigten

regeringen er derfor som sagt enig med

også enige i ønsket om mere effektiv udnyttelse af lærerressourcerne og det er jo derfor de her forsøg

de værktøjer der skal være til at styrke fagligheden skal selvfølgelig være så gode som muligt

som ligger fra liberal alliance jeg synes det er vigtigt at

ser på de erfaringer der er med de forsøg er som netop går på afbureaukratisering

på baggrund af det tager stilling til hvordan det kan indgå hensigtsmæssigt

og han udtaler at der er ingen der kan leve op til reglerne som de er

nødt til at udvise civil ulydighed ude på skolerne

til loven fordi det netop ikke er en detaljeret skabelon skabelon

er blevet dikteret fra folketinget i forhold til hvordan elevplanerne skal laves en af de ting vi lagde rigtig meget vægt på

gennemførte elevplaner var at det var en ramme

mulighed for en lokal udformning når det så er sagt

at det at man skulle lave en evaluering i alle

fordi det var bedre med en helhedsvurdering i forhold til den enkelte elev

vi nu har givet dispensation for

der bliver evalueret så vi får nogle gode erfaringer med hvordan vi måske kan få nogle mere fleksible elevplaner

også optaget af at det skal være bureaukratiske redskaber vi laver

evalueringen viser så også at det tilsyneladende vurderes som et rigtig godt værktøj i hverdagen

tillid til skoleledere og skolelærere

men igennem de sidste ti år har vist at evalueringskulturen ikke er tilstrækkelig systematisk i den danske folkeskole og

hvordan vi får mere systematik i evalueringskulturen herunder mere systematik i tilbagemeldingen for at styrke skole hjem samarbejdet det var baggrunden for at der blev etableret elevplaner men vel at mærke ikke som en detaljeret skabelon men som en ramme med en række mål herunder at der skulle evalueres

i alle fag men ikke sådan at der var en spiseseddel

give plads til den lokale udmøntning af det det har jeg som sagt set nogle fremragende eksempler på

evaluering som eva lavede i to tusind og otte

meget meget tydeligt om skoleledernes holdning til det her spørgsmål folkeskolen er en sårbar institution

ordningen om udfordringsret stopper håber jeg at politikerne har tænkt sig at lære af erfaringerne så intentionen om afbureaukratisering ikke ender med at blive merbureaukratisering det siger altså anders balle

skolelederne nu er vi oppe på at over halvdelen af de otte og halvfems danske kommuner har søgt udfordringsretten på det her spørgsmål

god folkeskole og de værktøjer der skal være for at styrke evalueringskulturen skal være ubureaukratiske men nogle der rent faktisk styrker evalueringskulturen herunder sørger at forældrene får en rigtig god information om hvordan det går deres barn og hvordan de kan være med til at understøtte det faglige løft af deres barn

som anders balle skoleledernes formand sagde var at de faktisk var optaget af

at man kunne bruge dem mere fleksibelt og dynamisk

man skulle sætte ind og hvordan man skulle bruge elevplaner og det er jo lige præcis det

enkel model der giver lidt større råderum men holder fast i vigtigheden af at der er en løbende også skriftlig tilbagemelding til eleverne herunder også ud fra en helhedsbeskrivelse af eleverne

det understreger jeg lidt fordi jeg synes det er vigtigt at man ikke glemmer at for eksempel fag som de praktiskemusiske fag også er vigtige at have med i en samlet evaluering

de varme hænder ude på skolerne

det vi forventede os af den nye regering var jo at der nu var en ny form for tillid

i stadig højere grad er et rigtig godt redskab og

det kan gå direkte ind i det løbende pædagogiske arbejde

er en kæmpe styrke for lærerne at de kan bruge elevplaner i deres teamsamarbejde og

der er fremadrettet i forhold til skole hjem samarbejdet fordi de ved at det er det der giver værdi til at de også kan løfte

fru karen ellemann som venstres ordfører

tak herre formand jeg vil gerne starte

takke ministeren for en

et beslutningsforslag vi står med her i dag og hvorfor det er vigtigt

meget enig i de ting der er sagt fra ministerens side

mig slå fast at hvis der er et element i venstres folkeskolepolitik man både kan markere med en overstregningspen og også sætte to streger under er

det faglighed faglighed er og skal være et centralt omdrejningspunkt for folkeskolen når liberal alliance så med det her beslutningsforslag ønsker at afskaffe elevplanerne så mener vi at de er i gang med at udvande et vigtigt element i at sikre fokus på høj faglighed og

elevplanerne er altså med til at sikre

opdages i tide at lærerteamet omkring en klasse og omkring en elev får evalueret indsatsen og at teamet også får planlagt kommende indsatser både i samarbejde med hinanden og nok så vigtigt i samarbejde og i dialog med både eleven

alt sammen til at eleven stimuleres efter behov samtidig spiller de her elevplaner jo altså også rigtig godt sammen med et andet vigtigt evalueringsinstrument nemlig de nationale test som sådan er elevplanerne et element som som burde være en selvfølgelighed i undervisningen at man planlægger at man evaluerer den enkelte elev at man inddrager forældrene men det var ikke en selvfølge tidligere og det var altså hele baggrunden for indførelsen af elevplanerne og de undersøgelser der er lavet som for eksempel den fra danmarks evalueringsinstitut som ministeren også nævnte viser jo faktisk at elevplanerne er et rigtig godt redskab for skole hjem samarbejdet både for lærerne og for forældrene og at elevplanerne tjener som en indlysende god dagsorden når man har skole hjem samtaler elevplanerne blev ikke indført for

være et bureaukratisk lag men fordi de netop forpligter elever lærere og forældre til at samarbejde om at sikre god og udbytterig undervisning i venstre er vi ikke rigide

elevplanerne vi vil gerne kigge på om noget kan gøres klogere om noget kan gøres smartere eller

forenklinger af elevplanerne både udfordringsretten og også frikommuneforsøgene

at der er elementer og steder hvor man kan gøre det mere fleksibelt men vi vil altså ikke være med til at afskaffe elevplanerne helt generelt som det nyttige evalueringsværktøj vi betragter elevplanerne som og så er det jo altså også

allerede sådan i dag det var ministeren også inde på at der altså ikke er tale om central styring eller en fast skabelon for hvordan elevplanerne skal se ud

har kommunerne og skolerne udstrakt frihed til selv at beslutte hvordan man vil opbygge

bruge elevplanerne så afslutningsvis vil jeg understrege både med fed pen og med en rød tusstreg nedenunder at venstres holdning til emnet er at elevplanerne

vigtigt element i at sikre fagligheden i folkeskolen derfor stemmer vi imod

ordfører udtalte til børsen i to tusind og elleve at dispensation gennem udfordringsretten på sigt skulle betyde at loven om elevplaner skulle ændres det vil sige at hvis der var rigtig mange der bad om at få det ændret så skulle man se på at få det ændret det synes jeg er er meget positivt og jeg

har vi jo helt konkrete eksempler fra en række kommuner som sidder og arbejder med lovgivningen og som dermed også kan sætte fingeren på hvor det kan forenkles

det er for tidligt at stå og sige at det lige præcis

her og her vi forenkler det fordi vi faktisk har

jo også været fremme mere end halvtreds kommuner som lige aktuelt nu og her har forsøg med hvordan de arbejder med elevplanerne på en mere fleksibel måde det er en viden som ministeriet indsamler og det er jo også det som jeg forventer

ministerens udspil til reformen af folkeskolen

kigger jeg meget gerne åbent på dem men jeg mener ikke

så også at jeg vil sige

at

frihed og ikke give frihed

taler vi netop om at vi udstikker en overordnet ramme som handler om at vi for eksempel mener at evaluering er ualmindelig vigtigt

i den danske folkeskole for netop at sikre fokus på det faglige udbytte dertil er elevplanerne det har de

om det skal foregå i alle fag

nogle ting man kan diskutere og det er meget af det der bliver lavet forsøg med nu

en tyk streg under at vi går ind for frihed

der kom en haglbyge af kontrolforanstaltninger og bureaukratiske tiltag jeg vil spørge ordføreren

hvis de praktiserende læger skulle lave

og hvem har ansvaret for det ja læringsprocessen som den foregår i folkeskolen er lærernes ansvar og forældrene har et kæmpe medansvar her den dialog og det samarbejde tror jeg på er blevet styrket med elevplanerne jeg er selv forælder til elever i folkeskolen og jeg

glad for de elevplaner jeg er rigtig glad for den konkrete dagsorden jeg kan sidde med i dialog med mine børns lærere når vi har den årlige skole hjem samtale det er et vigtigt værktøj og det er kommet

har henvist til elevplanerne eller bedt om at

til ærgrelse og

folkeskole og siddet og lavet mange elevplaner og brugt dem umådelig aktivt netop i samarbejdet med hele

og nok så vigtigt i samarbejdet med forældrene så det vidner jo om at der har været

forskellige måder og er mange forskellige måder at implementere elevplanerne på der synes jeg det er så vigtigt at man lærer af de gode

hvor uendelig mange folkeskoler der gør det her rigtig godt

så flere elever lærer mere vi skal have en fagligt stærk folkeskole som sikrer alle elever et højere fagligt udbytte og hvor alle

skole som giver eleverne de bedste forudsætninger for at kunne leve et godt liv som aktive og kritiske medborgere liberal alliance foreslår at regeringen inden udgangen af år to tusind og tolv fremsætter et lovforslag der afskaffer det nuværende krav om obligatoriske elevplaner i folkeskolen socialdemokraterne kan ikke støtte dette beslutningsforslag der er dog

det er vigtigt at give de enkelte skoler frihed og beslutningskompetence til at vælge egne evalueringsformer

også med stor tilfredshed at jeg har kunnet konstatere at vi i folketinget inden for vores område børn og undervisning

som regelforenkler afbureaukratiserer og letter kommunikationen mellem borgere og myndigheder vi er også enige i at folketinget ikke skal detailstyre alt i kommunerne og at en god evalueringskultur bestemt består

vigtigt at vi giver mulighed for at lærerne anvender deres tid effektivt og reducerer skrivebordsarbejdet

er det sådan at socialdemokraterne som sagt ikke kan støtte forslaget de obligatoriske elevplaner i folkeskolen blev sat i verden for at styrke

elevplanerne har vi fået styrket evalueringskulturen og vi har kunnet arbejde med en systematisk og løbende evaluering af elevernes faglige standpunkt og sociale udvikling og trivsel elevplanerne er nemlig et rigtig godt planlægningsredskab for lærerne

til at sikre en differentieret undervisning der møder den enkelte

elevplanen har i et meget stort omfang også været med til at kvalificere skole hjem samarbejdet

giver et godt og konkret udgangspunkt for de samtaler forældrene har på skolen med lærerne de obligatoriske elevplaner har således i høj grad deres berettigelse i en kultur

vi øver os og er på vej når målene de faglige og sociale er konkrete og operationelle på en sådan måde at eleven forældrene og lærerne ved hvad der forventes

arbejdes henimod øger det i høj grad muligheden for at eleven

sin læringsproces oplever succes anerkendelse oplever trivsel under sit skolearbejde alle eleven forældrene og lærerne ved hvordan der skal øves hvordan der skal arbejdes og bakkes op og samtidig skal der være klare rammer for opfølgning jeg er sikker på at også rigtig mange forældre

elevplan fordi den altså er med til at kvalificere indholdet i skole hjem samarbejdet også eleverne er glade for elevplanen det er rart løbende at blive evalueret af sine lærere og være med i et forløb

vurdere sit arbejde og sætte nye mål det skaber nemlig mening det skaber bevidsthed om hvorfor man går i skole og skal lære at lære og det giver eleven en

medindflydelse regeringen har givet mere end halvtreds kommuner dispensation til forsøg med elevplaner

være fornuftigt at afvente resultaterne af disse forsøg

er regeringen også i gang med at forberede en folkeskolereform og liberal alliance kan jo tage spørgsmålet om de obligatoriske elevplaner med til drøftelserne derfor vil det ikke på nuværende tidspunkt være hensigtsmæssigt at fremsætte et lovforslag om afskaffelse af elevplanerne socialdemokraterne kan som sagt ikke støtte

høre ordførerens

jo er sådan lige nu og her at der sidder lærere

i klasselokalet og så er der selvfølgelig hele

civile ulydighed hvor det man gør ikke er i overensstemmelse med loven hvad mener ordføreren

er slet ikke enig i at lærerne og skolelederne

massivt ikke støtter op om

elevplanerne har været med til at kvalificere evalueringsarbejdet at de tjener et vigtigt formål i forhold til den løbende evaluering

gode i forhold til at man kan

lave en planlægning af sin undervisning en differentieret undervisning

kvalificerer skole hjem samarbejdet

er et konkret udgangspunkt for samtalen så det er meget meget nuanceret og der kan bestemt siges meget godt omkring de her obligatoriske elevplaner jeg mener bestemt

at sikre en kvalificeret evalueringskultur

skriftlighed systematik og at vi løbende evaluerer

god skik at vi frem mod folkeskolereformen kan drøfte indholdet

en situation hvor

skoleledernes formand også bakker op omkring principperne

til udfordringsretten har villet have afprøvet det her spørgsmål jeg synes det er naturligt og godt og så må vi afvente svarene og tage stilling til dem men igen eva rapporterne viser også

både skoleledere lærere og forældre er rigtig glade for

noget af indholdet i de her elevplaner

evalueringskulturen som er så vigtig for

det sker løbende at der er en skriftlighed og

ordføreren den næste ordfører i ordførerrækken er herre alex ahrendtsen dansk folkeparti

dansk folkeparti kan ikke støtte forslaget

merete riisager skal dog have ros for at tage skolestof op til debat i folketingssalen

man kunne måske have tøjlet sin tålmodighed for vi er jo i gang med forberedelserne til ændringerne i folkeskolen forslaget er forligsstof og alene af den grund må vi afvise det det vigtigste argument imod forslaget er dog at forslaget er et typisk eksempel på den christianialiberalisme som liberal alliance fører på uddannelsesområdet sf fremsatte i folketingsåret to tusind og syv otte et lignende forslag jeg kan se

selv til liberalsocialistisk alliance

for dansk folkeparti er elevplaner et godt redskab for både elev lærer skole og forældre eleven får på grund af elevplanerne mulighed for at forbedre sig læreren kan følge elevens udvikling opdage mangler og sætte ind med forslag til forbedringer og så er elevplanerne uundværlige hvis skolerne skal leve op til kravet om differentieret undervisning skolen har også på grund af elevplanerne mulighed for at arbejde hen imod at hæve niveauet for den generelle undervisning forældrene kan følge barnets skolegang år for år og se hvordan det går med deres barn så vi bliver nødt til at afvise

der er midtimellem blandt andet skolelærerne

og blive drillet lidt i dag

vi for at give skolerne mere frihed fordi vi tror på at vi får den bedste skole når ledere lærere elever og forældre har stor medindflydelse på skolen når det er vores skole jeg brænder for at udvikle evalueringskulturen i vores skoler jeg tror på at skoleudvikling sker ude på skolerne og ikke ved at vi opfinder alle mulige regler skemaer og kontrol herinde på christiansborg jeg har en vision om at vi ændrer den måde vi styrer vores skoler på så vi går væk fra kontrol der begrænser de gode initiativer og i stedet lytter til det der virker godt og giver rammerne for at skabe endnu mere af det jeg drømmer derfor også om at vi kommer til at styre skolerne på en ny måde ved at vi fra politisk side går

at de skal arbejde målrettet med at forbedre undervisningen så eleverne bliver opslugt og lærer mere men det skal netop være op til den enkelte skole at lægge en strategi for hvordan man gør så man gør det der giver mening på skolen og så ledere lærere elever og forældre netop har stor medindflydelse

en workshop for nogle af de mest inspirerende skolefolk og deres budskab var to ting for det første

alle mulige spredte projekter i gang det er rigtig vigtigt at alting har en retning og for det andet at alting skal være lokalt forankret derfor tror jeg også på at hvis vi virkelig vil lave skoleudvikling så handler det om at styrke ledelsen

og veluddannede lærere og at vi arbejder målrettet med at forbedre undervisningen så alle elever bliver udfordret og

når vi bliver optaget af noget at vi lærer bedst og også husker

fra kontrol og afrapportering til løbende udvikling ude på skolerne

stor sympati for liberal alliances forslag det er jo ikke nogen hemmelighed at vi

det var forkert dengang man valgte

indføre de obligatoriske elevplaner

dengang som nu er radikale venstre meget optaget af evaluering

der skal til for at gøre dem endnu dygtigere

bureaukratisk i dag

synes kravene til elevplanerne er unødvendigt bureaukratiske derfor gennemfører regeringen jo også et forsøg med elevplaner som en del af udfordringsretten

det i dag er over halvdelen af kommunerne der har søgt om og

jeg synes det er rigtig fint at kommunerne har den mulighed

for at gøre de obligatoriske elevplaner frivillige

venstre er kommet i regering og det er vi meget glade for

også kommet med i folkeskoleforligskredsen

det giver os nemlig mulighed for at få indflydelse på de beslutninger som vi træffer fremover men det betyder så også at jeg må bide i det sure æble i dag

står vi selvfølgelig inde for det kompromis som det er at være en del af forligskredsen og det er der lige nu ikke er flertal for at afskaffe

sådan er det jo at være et ansvarligt parti i forligskredsen før vi

vil jeg hellere kaste al min energi ind i at rejse den store og principielle debat omkring evalueringskulturen vi går snart i gang med at evaluere både udfordringsretten og de nationale test

afsæt for at udvikle vores evalueringskultur så vi flytter fokus fra kontrol

til at skabe udvikling med det samme ude på skolerne jeg vil gerne stå i spidsen for at skabe udvikling begejstring og motivation ude på vores skoler for det er det vigtigste for radikale venstre vi kan godt tåle lidt politisk drilleri

af forligskredsen får mulighed for at skabe en evalueringskultur hvor vi fokuserer meget mere på at skabe udvikling ude på skolerne og bruge evaluering til hele tiden at gøre tingene bedre

afvise at der er tale om politisk drilleri det her er

jeg ordføreren om hun som en del af forligskredsen og i

kan man også netop som ordføreren opfordrer til gå helt seriøst ind i arbejdet med evalueringskulturen og for mig handler det jo om meget mere end bare det vi diskuterer i dag

radikale venstre forsøge at spille så stor en rolle som vi overhovedet kan og jeg glæder mig til også

vil også afvise at det her skulle være udtryk for politisk drilleri

forligsstof der nu engang ligger og det er en kendt sag at det radikale venstre jo ikke var en del af folkeskoleforliget men er blevet det på grund af at man nu er med i regeringen men så er man jo også nødt til at støtte det der er i forliget og en meget meget

at vi har de obligatoriske elevplaner derfor synes jeg at at jeg må give udtryk for politisk bekymring når man når man på den her måde

at man synes det er noget fjolleri ordføreren taler meget om at udviklingen skal ske ude på skolerne

udvikling ved brug af en elevplan er det helt utænkeligt

at der sker en udvikling både for den enkelte elev

hele tiden kigger på om vi gør det godt nok for vores elever og hvad der skal til for at vi kan gøre dem endnu bedre

mange redskaber til og jeg anerkender fuldt ud at elevplanerne kan være et af de redskaber

er vores bekymring er at det bliver for bureaukratisk

er at jeg har hørt nogle signaler fra venstres ordfører om at man

at det ikke nødvendigvis behøver at være for alle elever i alle fag hvert år og det synes jeg er en rigtig rigtig god udmelding for

er vi i virkeligheden slet ikke så uenige for mig handler det her jo ikke så meget

afskaffe elevplanerne men om at gøre det mere fleksibelt og det var lige præcis det jeg hørte venstres ordfører sige

at elevplaner er gode evalueringsredskaber og at elevplaner er en del af den danske folkeskole og at man faktisk fra radikal side bakker op om at der eksisterer elevplaner og at man er optaget af at det måske kan gøres

hvis det er tilfældet tror jeg sådan set man kan stå at konstatere at vi er enige men der må jeg bare sige at det tror jeg ikke er tilfældet når man ruller tilbage i diskussionerne om indførelsen af elevplanerne og lytter til ordførerens

virkelig massivt protesteret mod indførelse af elevplaner så derfor vil jeg gerne nu have et meget meget klart svar fra den radikale ordfører har vi på den anden side af forhandlingerne stadig væk elevplaner

nogle elevplaner der er ikke noget flertal her i folketinget for at afskaffe elevplanerne

gør det mig sådan set meget glad at det lyder som om debatten har rykket sig ved at venstre nu åbner for at elevplanerne skal være mere fleksible og at det ikke nødvendigvis skal være for alle elever i alle fag det synes jeg er et stort skridt hvis vi når derhen og derfor vil jeg gå meget konstruktivt ind i de diskussioner vi skal have

vi stemmer ikke

men vi er fuldstændig enige med liberal alliance i alt hvad de siger om at afskaffe elevplanerne

man kan sige meget men det er jo radikalt hjerteblod at

bureaukrati når

besværligt det er jo ikke folketinget det er kommunerne selv som beslutter sig for at gøre det til et stort monster og besværliggøre

systematisk opfølgning

sammen med eleven

i skole hjem samtaler hvor man kan få forældrene på banen noget som familie og skole råber på i de her år på at få forældrene til at committe sig mere elevplaner er jo et helt centralt værktøj

set også og det er ret interessant at det er over halvdelen af de danske kommuner som har søgt om og har fået dispensation

det viser jo noget om at i det arbejde man laver med dem ude lokalt synes man at det kan være meget godt måske at gøre tingene lidt mere fleksible

at indholdsmæssigt ligger ordføreren på linje med liberal alliance og dermed

moderere og udvikle det bedst mulige værktøj og så videre

et kompromis og en politisk forhandling i

afskaffe elevplanerne

tegne sig et flertal for at vi kan lave elevplanerne mere fleksible det synes jeg er et skridt i den rigtige

er hvad er egentlig forskellen

det radikale venstre og liberal alliance hvad angår værdipolitikken og skolepolitikken for jeg synes egentlig

man må sige at der jo bare givet los med hensyn til friheden den skal gælde

af når vi diskuterer evalueringskultur er at jeg gerne vil være med til at præge debatten hen i retning af

vi skal evaluere hvordan det går med vores elever med henblik på at vi skal gøre vores elever dygtigere og at vi hele tiden bruger evalueringen som et internt pædagogisk redskab frem for et

at rangordne og til at afrapportere

ude på skolerne og ikke så meget ved

det med rangordningen og alt muligt andet sige at man jo faktisk gør de børn en tjeneste ved at lave de elevplaner

står jeg synes det er et klart fremskridt i forhold til

var imod de obligatoriske elevplaner da de blev indført

bare er imod dem for enhver pris eller man kan sige

og så lad os da gå konstruktivt ind i debatten

om at man gerne vil være med til

gøre systemet mere fleksibelt og at det ikke nødvendigvis skal være for alle elever i alle fag og hvert år

får sat fokus på folkeskolen

på den måde viser i er reelt interesseret i at vi får skabt en debat om det der sådan

liberal alliances store interesse for folkeskolen ser jeg som noget meget positivt forud for den reform af folkeskolen som skal forhandles her efter sommerferien

forslag som en interesse i at være med til at præge folkeskolepolitikken her i landet og derfor glæder det mig at liberal alliance går konstruktivt ind i de kommende forhandlinger om folkeskoleformen og det kunne være godt hvis partiet også kunne være med

bag at sige nej tak det forslag der fremlægges i dag nej tak til det

som jeg må sige tilbud som der lægges frem her nej tak fordi vi står på tærskelen til at finde nye rammer for fremtidens folkeskole og nej tak fordi vi i sf synes at folkeskolen fortjener

synes at liberal alliance skal tage det her forslag med til forhandlingsbordet så det kan indgå i en samlet afvejning af hvordan vi får verdens bedste folkeskole vores ønske for

at arbejdet grunder sig i pædagogiske overvejelser og muligheden for at kunne følge op på de faglige sociale og personlige udfordringer eleverne står med det forudsætter et loyalt og udviklingsorienteret samarbejde mellem rigtig mange interessenter det er politisk det er ledelser det er lærere elever forældre

faglige organisationer det er forskningsinstitutioner

vi har en god folkeskole men den skal blive meget bedre vi har for mange børn og unge i dag som ikke får det ud af undervisningen som de kunne

har øget bureaukratiet men ikke resultatet det har desværre ikke betydet at alle elever er kommet godt igennem skolen vi har en kæmpe udfordring med at få de sytten til tyve procent af eleverne med som i dag forlader folkeskolen uden at have fået de mest grundlæggende færdigheder med sig de elever er blevet svigtet vi afventer evalueringen af elevplanerne som kommer i to tusind og tretten og da vi ønsker at arbejde på et oplyst grundlag kan vi ikke stemme for forslaget fra liberal alliance som vi i den her sammenhæng ser måske som symbolpolitik eller som det også

der bliver sparket en åben dør ind fordi arbejdet

set allerede er i gang

meget ambitiøse og vi har ambitiøse mål for folkeskolen vi vil have genskabt tilliden tilliden til folkeskolen til lærerne til ledelsen til eleverne og til forældrene det er et mål at alle elever skal kunne læse skrive og regne så tidligt som muligt det øger indlæringen i

frihed til at vælge i deres liv

for bedre trivsel betyder bedre læring

det et mål at alle elever skal have en reel mulighed for at tage en ungdomsuddannelse det betyder

at der skal være mere inddragelse af praktiske fag så der i højere grad tages højde for børns forskellige måder at lære på

tage fat på men liberal alliances forslag

reformen af folkeskolen

nu er fuldstændig op til den enkelte skole og den enkelte lærer selv at bestemme

en dansk og historiekanon er at vi politisk

begivenheder og nogle forfattere som er så vigtige

op i sådan en værdirelativisme hvor det hele

det hele med vi står absolut ikke for sådan værdirelativisme

faktisk en meget udmærket debat rejst af

for en udfordring folkeskolen står med med udfordringen er ikke elevplaner udfordringen er ikke kanon udfordringen er

en stor gruppe af de elever der forlader folkeskolen

ikke de mest basale grundlæggende færdigheder

at folkeskolen ikke får givet eleverne det de faktisk har krav på og det vi som samfund har brug for om det så bliver bedre af en elevplan eller en kongerække

set ikke lige her gøre mig til talsmand for

den største udfordring der har været svigtet der er gået ti år med en politik som ikke har gavnet de elever som vi ser forlade folkeskolen i dag uden grundlæggende færdigheder og det er det

om ikke sf anerkender at elevplanerne som redskab godt kan være en fornuftig måde at komme ind at arbejde med elevens udvikling

systematisk op fra lærernes side men også fra elevens side

den vej rundt få en større forældreopbakning

elevplaner ikke kun er af det onde men at det også har meget

hvordan kommunerne har implementeret dem nu

sådan at det bureaukratiske monster som nogle

en faglig vægtning vi vil gerne arbejde systematisk vi vil også gerne arbejde med evaluering og vi vil også meget gerne arbejde med inddragelse det nævnte

både på den enkelte skole i den enkelte kommune

bliver indsamlet og faktisk også

til at lave den skoleudvikling som der er et stort behov for vi vil rigtig gerne i forbindelse med arbejdet i

være med til at implementere de erfaringer der kommer

redskab her som vi kan inddrage og bruge i det videre arbejde men først og fremmest er den store udfordring at der er for mange elever der får for lidt ud af at gå i folkeskolen det er muligt at elevplanen er et godt redskab men det er i hvert fald helt stensikkert

at blive klogere på hvordan man arbejder pædagogisk

at vi nærmer os noget der handler om en anerkendelse af et evalueringsværktøj som har sin berettigelse i den danske folkeskole ordføreren står selv og siger at være fokus på lige præcis det faglige udbytte i folkeskolen og taler meget om at et mål naturligvis er at alle elever skal lære at

hvordan

eleverne og lærerne omkring den pågældende elev ellers kommunikere sammen i forhold til udviklingen hvad angår læsefærdigheder

at vi faktisk har opfundet det her redskab der hedder en elevplan og som alle benytter derude

lærerforening sammen med nationalt videncenter for læsning og ministeriet går sammen

at lave en indsats på læsning

jo være naturligt at man på de enkelte skoler så også har et særligt fokus på læsning og at den enkelte

et blandt flere redskaber vi skal bare finde

faktisk er en opbakning til at det her værktøj giver rigtig god mening og at der også er en vilje til at diskutere større fleksibilitetsgrader i det

tilkendegivelse om fra venstres side i den her debat så anerkender jeg at ordføreren nu også står og taler om netop det her med at

det der matcher ordførerens ønske om

have en systematisk indsamlet viden

glad så tænker jeg at der må være noget jeg ikke har sagt helt klart eller også

er det faktisk sådan at folkeskolen for os alle sammen

i fællesskab som vi gør i forligskredsen lægger den udfordring frem som

de børn og unge der går i folkeskolen at de skal have mere ud af det end de

hvordan det så skal gøres er det vores

noget vi vil gerne blive klogere fordi vi tager det ansvar på os at det er os der sidder i regering og skal sørge for at de her børn og unge bliver mødt

bruge rigtig mange rundgange på i

åbne over for det hvis vi er enige om at det vi skal er

kommer igennem deres skoleforløb med mest mulig læring det er ikke sket men vi vil have at

jeg tror at når liberal alliance fremsætter det

vores anbefaling

støtte liberal alliances forslag når dansk folkeparti antyder at nu er liberal alliance rykket over på den anden side af midterstregen så

at få ændret den måde som

har forsøgt at styre

med de seneste ti års

genskabe tilliden til de offentligt ansatte tilleden at de kan

det vil på evalueringsområdet

det her meget meget rigoristiske krav som jeg kan fornemme at

til at bløde op i forbindelse med folkeskolereformen betyder i praksis

er lærere der skal bruge tid på at lave to hundrede skriftlige

så føler man

der var en markant vrede ude på

når videre i processen og det viser sig at der formentlig eller det er der er skoler

at fastholde dem

lave andre ting eller inddrage andre måder

de er meningsfyldte og alle de lærere der arbejder på det felt kan se en mening i at lave den skriftlige plan

som det er blevet nævnt flere gange her har

søgt om at lave ændringer i de her regler og så er det jo

som folketing skal vurdere ligesom man gjorde i nitten tre og tres med stænklapperne da

hellere i går end i morgen får afskaffet pligten til de

blev indført som en del af vk regeringens mål om at sikre en større faglighed elevplanerne bidrager til at lærere elever og forældre får en viden om hvad eleven allerede kan og hvilke mål eleven skal arbejde hen imod det være sig både fagligt og

elevens personlige udvikling elevplanen fungerer som lærerens arbejdsredskab i den daglige planlægning af undervisningen af den enkelte elev

kan elevplanen jo også komme til at bidrage til at skabe sammenhæng ved klasse eller lærerskift elevplanen kan også indeholde aftaler mellem lærere og forældre om hvordan forældrene kan støtte op om elevens fortsatte udvikling og det er altså et redskab til at få involveret og inddraget forældrene i elevens skolegang noget der rent faktisk råbes på i disse år elevplanen kan også indeholde aftaler om hvordan eleven selv kan medvirke til at nå målene så elevplaner er kommet for at blive

så sender det jo et signal til os politikere så vi vil gerne være med til at kigge på om elevplanerne er strikket sammen på den rigtige måde men vi mener at de er et værdifuldt

et redskab til udvikling og gensidige aftaler mellem lærere elever og forældre

blot sluttelig sige tak til liberal alliance

er

en lille seddel på opslagstavlen hvor der står

beslutningsforslag nummer b en og tres om afskaffelse af obligatoriske elevplaner er sådan en seddel sat op her i folketingssalen

lever for at producere love så kan vi rigtig mærke at vi er politikere men vi skylder også at rydde op efter os når vi er gået over stregen

efterlader vi opvasken til de næste

vaskes op lovene forsvinder ikke hvis ikke vi selv fjerner dem de obligatoriske elevplaner skal afskaffes afskaffes fordi de er

virkelig uheldig lærer kan nå op to hundrede og halvtreds elevplaner på et år der skal udarbejdes elevplaner i alle fag det er for meget og det bidrager med for lidt

lærere der er motiveret for deres arbejde lærere der fokuserer på kerneopgaven undervisningen i stedet for

må vi give mere frihed som politikere må vi

hvad vi vil møde lærerne med regulering og

andet er bragesnak

udfordringsretten der har til formål at fritage kommuner for unødvendige regler blevet fritaget for reglerne om elevplaner i alle fag det må siges at være et klart signal fra skolerne om at evalueringsiveren har taget overhånd i september to tusind og elleve sagde christine antorini der dengang var undervisningsminister in spe om dette når så mange har søgt om dispensation så er det da et vink med en vognstang om

det har hun jo ret i men med ministerstolen er ambitionerne åbenbart gået fløjten det er altså ikke godt nok at en regering der

uddannelse i hver anden sætning under valgkampen nu siger vi må vente vi har tænkehatten på skolerne ønsker i højere grad at tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af eleverne for på den baggrund at finde ud af hvad der er væsentligt at medtage i den løbende evaluering det giver ganske enkelt god mening og når fagfolk taler bør politikere lytte ellers gør vi os skyldige i præcis det vi ofte anklages for

bag christiansborgs skærmende mure ved at give skolerne metodefrihed i den løbende evaluering af den enkelte elevs faglige udvikling der i dag sker gennem elevplaner gøres det muligt at bruge lærernes tid mere effektivt reducere skrivebordsarbejdet og åbne for lokalt drevet innovation så skolerne selv kan sørge for den bedste og mest effektive metode herefter kan ministeriet passende stille sig til rådighed ved at mangfoldiggøre de bedste metoder fra skolerne og sikre at alle skoler får kendskab til disse

ved at lægge dem på ministeriets hjemmeside det er nemlig sådan at skoleledere og skolelærere motiveres af præcis de samme parametre som alle andre frihed til at tage initiativ og finde veje til at forbedre praksis ved at frisætte skolerne til selv at vælge den metode for løbende evaluering der passer bedst til skolens ånd og vision elevsammensætningen og forældrenes ønsker giver vi plads til initiativet og virkelysten

at afskaffelse af bureaukratiske og obligatoriske elevplaner ikke er det samme som at lade eleverne hænge i et tomt rum frit for evaluering

det skal da også nævnes at når det her i dag bliver

elevplanerne blot er en overordnet ramme så er det altså ikke helt rigtigt der er krav om

skriftlig evaluering at det skal være i alle fag det skal inddrage trinmålene

nationale test det er ganske vanskeligt aldrig har det været så veldokumenteret hvad vores børn laver i skolen og aldrig har fagligheden

se på loven om elevplaner

og jeg regner med at de gode intentioner også vil

jeg sige at i liberal alliance er vi optaget af at måle

de overordnede resultater for folkeskolen men vi ønsker at give langt større frihed til hvordan man skaber en god skole og hvilke metoder man vælger til det

at skolernes mulighed for fravalg af elevplaner gøres generel og permanent og at ensretning og bureaukratisering erstattes af fuld metodefrihed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

åbnet børne og undervisningsministeren

folkeskoleområdet skal tilbydes i alternativ form for eksempel i form af ret til at oprette skoler med statstilskud forbeholdt de ældste klassetrin jeg mener at vi skal bevare den nuværende skolestruktur med folkeskolen som det absolut centrale tilbud

for at forbedre folkeskolen på en række punkter og er i øjeblikket i gang med at drøfte tiltag med partnerskabet for folkeskolen herudover findes allerede i

klassetrin kommunerne har mulighed for at etablere overbygningsskole for de ældste klassetrin på folkeskolerne yderligere er der åbnet mulighed for tiende klasse på erhvervsskoler herudover findes de frie grundskoler som et samlet skoletilbud på frie skoler

knyttet til et privat gymnasium gælder at grundskoleafdelingen skal have ottende klasse og niende klasse og i sammenhæng hermed kan

ikke have andre klassetrin hertil kommer at det står forældre frit for at melde deres børn ind i en fri grundskole på de øverste klassetrin og de frie grundskoler bestemmer selv om de for eksempel vil oprette flere pladser på de øverste klassetrin endelig tilbyder efterskolerne undervisning og samvær til elever på ottende til tiende klassetrin husholdnings og håndarbejdsskoler giver yderligere tilbud om undervisning og samvær på kurser for de ældste klassetrin

med tilbud på dette område såvel via de kommunale skoletilbud

som i den statsfinansierede frie skolesektor imødekommelse af forslagsstillernes ønske kan have betydelige økonomiske konsekvenser for staten i en tid med begrænsede ressourcer bør nye initiativer målrettes folkeskolen kræfterne skal efter regeringens mening koncentreres om folkeskolereformen og overbygningsskoler i friskoleregi kan

til at underminere de udskolingstilbud der ligger i folkeskolen og som skal drøftes fremadrettet i forbindelse med reform af folkeskolen gennemførelse af forslaget vil kunne få store konsekvenser for kommunernes folkeskolevirksomhed på tværs af kommunegrænsen

og det er jo lidt indviklet fordi der er en anderledes finansieringsmodel

er udarbejdet et ret grundigt notat om hvad der kan være af økonomiske konsekvenser

at hvis man gennemfører det så kan det få

økonomiske konsekvenser og da der ligger nogle

man sige indviklede beregningsmodeller bag

ser på folkeskolen i forhold til hvis der kommer nogle nye friskoletilbud og

at vi tager drøftelsen på baggrund af det notat så det er ikke af uvilje

friskolerne mulighed for at oprette deciderede udskolingsskoler altså oprette friskoler bestående af for eksempel 7 8 niende og tiende klasse forslaget er fremsat for at gøre op med den skævvridning der er i mulighederne mellem private og offentlige

princippet om det frie skolevalg tanken om

frie skoler mulighed for at konkurrere på samme grundlag som andre skoleformer støttes af venstre vi skal som politikere ikke gå ind

vi skal have tiltro til at forældrene faktisk godt selv kan tage ansvaret for hvilken skole de ønsker deres børn skal gå

og vi tror på at forældrene sagtens selv kan vurdere hvilke skoleformer de ønsker deres børn skal have på baggrund af dette glæder vi os til udvalgsbehandlingen

at melde deres barn ind i folkeskolen eller en friskole hvilket er en god ordning som socialdemokraterne er glade for det er godt at have valgmuligheder er godt at have alternativer så forældre kan altså i dag vælge mellem folkeskoler frie grundskoler og efterskoler for så vidt angår ottende ti klasse eller syvende ti klasse alt efter hvor vi lægger

er derfor tre mulige tilbud at vælge mellem udskolingstrinnene og en ny mulighed for at oprette udskolingsskoler som frie grundskoler vil kunne underminere satsningen i folkeskolen og betyde merudgifter for stat og kommune i en tid med begrænsede ressourcer bør nye initiativer målrettes folkeskolens udskolingsforløb

det er socialdemokraternes opfattelse at valgmulighederne er tilstrækkelige for elever i udskolingsklassetrinsalderen og som sagt at alle kræfter nu skal koncentreres om folkeskolereformen og så er det i øvrigt ikke mere end to år siden at et enigt folketing vedtog den lov der beskriver at frie grundskoler skal oprettes og drives som skoler hvor eleverne har mulighed for

hermed skabes der nemlig på friskolerne et pædagogisk miljø hvor man kan etablere sociale relationer og fællesskaber med andre børn på samme alder

socialdemokraterne kan derfor ikke støtte

ønsker at starte en udskolingsskole en friskole hvorfor skal de så ikke

lærerne vil lægge fagligheden

det betyder også at man som forældrekreds kan starte en friskole

altså her i folketinget besluttet at en friskole skal være et samlet

sige fra børnehaveklasse og første klasse

udskolingsskole men vi har besluttet ikke at give tilladelse til at man kan etablere udskolingsskoler og med de argumenter som jeg var inde på i min ordførertale

så mener jeg at det er vigtigt at vi siger nej til

underkender ordføreren ikke

barn i en friskole i udskolingsklasserne det her beslutningsforslag kører på om vi skal give friskolerne mulighed for at oprette udskolingsskoler altså udelukkende for 7 8 niende og tiende klasse eller 8 niende og tiende klasse hvilket jeg ikke mener at vi skal men valgmuligheden er der for forældrene den anerkender jeg og den mener jeg i øvrigt også som jeg sagde i min indledning at

socialdemokraterne ikke mener at det er en rigtig god ting at der er frie muligheder

ikke mener at at der bør være

det vil sige at de kan vælge at sætte deres børn i en folkeskole eller i en friskole som forældrekreds som lærerkreds

endda også oprette en friskole og det mener jeg er en rigtig rigtig god ting

at det er en rigtig god idé at man har valgmulighederne i dag er der jo rigtig mange folkeskoler som vælger etablere deciderede

ordføreren dermed at man giver de her muligheder

det som liberal alliance nu fremfører og dermed så give lige muligheder for både de frie skoler

det er vigtigt at man har mulighed for at kunne sætte sit barn i

friskole som forældre kan man sætte sit barn i en friskole i et helt skoleforløb eller man kan sætte sit barn i en friskole i et udskolingsforløb

i at vi i forhold til folketinget for to år siden har lavet en lovgivning om friskolernes mulighed for at

at det skulle være i hele skoleforløb også med baggrund i

de valgmuligheder der er i dag er tilstrækkelige og at der ikke er grund til at åbne op for muligheden for at man kan lave

er en henvendelse fra nogle borgere der ønsker at lave

ni klasse jeg har selv stillet ministeren et spørgsmål om det og har modtaget et fint svar baggrunden

have mindst ni elever

at det er en god ting at friskolerne kan tilbyde et sammenhængende skoleforløb med en vis volumen og det er et synspunkt

foreningerne alvorligt og

beslutningsforslag i salen selv om friskoleforeningen ikke har været inde over

banker meget for de frie skoleformer i danmark vi ser gerne at de fortsætter som det fantastiske

ikke desto mindre står vi sammen med den øvrige regering

se mig selv i øjnene næste gang jeg skulle gå forbi et spejl selv om jeg

har groet i den radikale have og det er der tre årsager til for det første

har fået fra foreningerne bag de frie grundskoler det skal dog siges at

kommer på baggrund af et stort ønske

et bredt udsnit af de foreninger som står bag de frie grundskoler for det andet

er de frie skoleformer jo ekstremt populære blandt udskolingseleverne og det er de fordi der her findes mange andre gode tilbud til

private gymnasier kan have udskolingsafdelinger og frem for

elever på de danske efterskoler som har ottende ti

at de ældste elever ikke har nogen berøring med de frie skoleformer i

svigtende tilgang til deres kommende børnehaveklasser

meget kritisk for dem i en tid hvor der er

koblingsprocent og hvor bankerne er meget skeptiske over for at bidrage med finansiering til

mulighederne for at oprette nye

gerne slutte af med at sige tusind tak for beslutningsforslaget jeg vil

for de frie skoleformer men man skal vælge sine kampe med omhu og det

er det med stor glæde at jeg i dag står på talerstolen for at debattere netop de frie skoler

men så stopper ligheden også overordnet set abonnerer vi i

skal det partout udbredes til alle andre steder vi mener at der først skal laves et generelt servicetjek på hele friskoleloven herunder vil vi meget gerne undersøge de besparelser som området er underlagt vi vil også gerne diskutere de frie skolers placering i undervisningslandskabet

ikke er på plads i forslaget som vi behandler nu hvordan skal tildelingsmodellen se ud hvor mange børn skal indskrives førend skolen må åbne for eksempel er det sådan at for

være to og tredive børn fra nulte syv klasse

se ud i forhold til en overbygningsskole og hvad med økonomien hvor passer initiativet i forhold til hele vores budget som

samtidig mener vi i sf at dialog med de frie skoler er en helt essentiel forudsætning for sådan et forslag vi bliver nødt til at lytte til skoleforeningerne

som ligger højt på deres ønskeliste måske også højere end netop dette forslag i sf prioriterer vi vores indsats efter at der så vidt muligt skal være sammenhæng mellem lov og virkelighed for eksempel

liberal alliances ordfører taler formentlig med mange af de samme mennesker i friskoleverdenen som jeg gør og derfor ved ordføreren også at der er mange udfordringer for de frie skoler som skoleforeningerne gerne ser vi politisk bruger vores energi på som loven er nu er det muligt for friskoleelever at fortsætte deres skolegang på en af de frie skoler lige indtil de forlader folkeskolen i flere kommuner er der friskoler der har et ubrudt skoleforløb fra nulte

og der kan forældre i dag vælge at lade deres børn tage en overbygning i ottende ni

derfor virker liberal alliances forslag mest af alt måske som en kamp man ønsker at opdyrke for princippets skyld en kamp for fri konkurrence

er loven om frie grundskoler ændret og justeret og vi mener det er tiden at kigge på om loven og bekendtgørelsen i sin helhed er retvisende for den virkelighed skolerne står i i dag på den baggrund kan vi fra sfs side

har vi valgt at prioritere at styrke den fælles folkeskole det er vigtigt for enhedslisten at vi bevarer folkeskolen som centrum

udgangspunkt for vores fællesskab det er jo danmarks vigtigste kulturbærende samfundsinstitution vi ønsker at prioritere folkeskolens udskoling og prioritere samfundets begrænsede ressourcer på folkeskolen så på det punkt er vi

sagen dertil kommer så at de frie skoler allerede i dag bidrager med mange muligheder for valg af udskolingsklasser på friskoler godt nok ikke som selvstændige udskolingsskoler men som en del af hele skolen

ofte på balancen mellem individ og stat altså balancen mellem personlige frihed og plads til at udfolde sit liv samt styrkelsen af det

i høj grad i uddannelsespolitikken på den ene side

anerkender og hylder vi det private initiativ også i skoleverdenen vi er glade for at der er frit skolevalg i danmark og at man som forældre selv kan vælge hvilken skole

ens barn skal gå i vi ser konkurrencen mellem folkeskoler og frie grundskoler som positivt ved at forældre har et reelt valg opnås en bedre kvalitet for det betyder jo at de enkelte skoler må levere et bedre tilbud for at kunne følge med ellers forsvinder kundegrundlaget som i enhver anden konkurrence vi er glade for det private initiativ også når det private initiativ er opstart af en fri grundskole for vi anerkender at der på de frie grundskoler ofte er en stærk lokal forankring og en stærk lokal opbakning det er positivt på den anden side ønsker vi også et skolesystem der hænger sammen og som ikke atomiseres

af det danske værdifællesskab som konservative har vi en forpligtelse til at sikre et godt skolesystem og sikre et godt folkeskoletilbud det tror vi heldigvis også at vi kan når vi vælger at støtte det her beslutningsforslag det kan muligvis blive en udfordring for den kommunale planlægning af skolestrukturen men vi er overbeviste om at det kan håndteres lokalt hvor man er vant til at have en god og solid planlægning det var sådan de mere ideologiske overvejelser

nævne de praktiske grunde til at de konservative støtter dette forslag for ud over de ideologiske årsager

sjette klasse eller nul til niende klasse så burde det

syvende til niende klasse vi ved allerede nu at flere kommuner er begyndt at arbejde med at lave børnemiljøer og ungemiljøer på skolerne netop af hensyn til et stærkere fagligt miljø og erfaringerne er ofte positive vi ser tiende klasse centre hvor alle kommunens tiende klasser kommer til at gå og det samme kan nu se ud til at være på vej

niende klasserne skal vi så som folketing bremse den udvikling det mener vi konservative ikke vi skal

de radikale benytter sig af deres ret til at vælge en friskole til deres børn det kan jeg godt forstå friskolerne har for færre midler end folkeskolen formået at skabe et mangfoldigt og stærkt skoletilbud mange steder i landet som forældre og børn er glade for

at andelen af elever på de frie grundskoler de seneste år har været stigende i forhold til andelen på folkeskolerne det kan man læse på

hjemmeside alligevel aner jeg misundelsens orm gnave sig ind på de frie grundskoler under den siddende regering undervisningsministeren har således udtalt at det skal være sværere at oprette friskoler og

på mit spørgsmål om hvorvidt ministeren vil give mulighed for at oprette udskolingsskoler som et modsvar til en lignende tendens med udskolingsskoler i folkeskolen svarer ministeren afvisende ministeren vil altså bekæmpe forældrenes frie valg i forhold til at vælge skole til deres børn det er i dag sådan at man kan åbne en friskole for nulte syv klasse

ti klasse det giver ikke mening det er allerede praksis i mange kommuner at strukturere folkeskolen sådan at udskolingen ligger separat det sker ud fra lokale ønsker om at have forskellige tilbud og beliggenheder for små og store elever og ud fra ønsket om at styrke udskolingen så flere unge bliver i stand til at vælge den rette ungdomsuddannelse og gennemføre den friskoler har meget at bidrage med i denne udvikling hvis de får lov folkeskoler kan i dag blive såkaldte profilskoler men en egentlig mangfoldighed inden for folkeskolerne kan der ikke blive tale om

og privatskoler har den fordel at de kan agere mere frit ledelsen på skolen kan udstikke en retning og en pædagogisk ramme lærerne ansættes direkte på skolen uden bureaukratiske mellemled skolerne har større råderet over deres økonomi og forældrene stemmer typisk med fødderne hvis tilbuddet ikke er godt nok friskolerne modtager i dag tre og halvfjerds procent af hvad det koster at have et barn i folkeskolen resten betales af forældrene de offentlige kasser sparer således penge hver gang en familie vælger en friskole til og forældre vælger typisk kun friskolen til hvis det er et bedre skoletilbud end den private folkeskole forældrenes frie valg løfter derfor samlet set niveauet i grundskolen og bringer prisen

det er sandsynligt at muligheden for at oprette friskoler som udskolingsskoler vil blive særlig vel modtaget i vandkantsdanmark hvor der er færre elever er der også brug for mere fleksible skoletilbud mange steder ser man at initiativlysten i forhold til at skabe

en lokal skole er stor og vi som politikere hilse velkommen i stedet

naturligvis skal disse skoler leve op til de faglige krav vi sætter til grundskoler generelt for det er det vi bør måle skoler på

god en skole de tilbyder og ikke hvorvidt initiativet udspringer af lokal virkelyst eller offentlig planlægning jeg vil gerne kvittere for de mange kommentarer og særlig også for konservatives tilslutning til nærværende beslutningsforslag liberal alliance finder det rimeligt at man gør det muligt for friskolerne at indrette sig på samme måde som folkeskolerne i forhold til muligheden for at tilbyde udskolingsforløb

først have ordførerens begrundelse for forespørgslen

og sankt petersborg begge steder fremhævede

pegede på at vi som land ikke fik nok ud af ham se det var jo sød musik i dansk folkepartis ører igennem mere end et halvt år har vi forsøgt at få opbakning til en handlingsplan for hc andersen vi har udarbejdet et udkast til et beslutningsforslag der er sendt til kulturudvalgets ordførere kulturministeren og ministeriet hc andersen netværket har haft foretræde for kulturudvalget og ministeren har efterfølgende svaret på oplægget

endda peget på hvordan man kunne finansiere en sådan handlingsplan der har skal det retfærdigvis siges været velvilje og venlighed fra herre flemming møller mortensen socialdemokraternes kulturordfører og formand for kulturudvalget og det vil jeg gerne her fra talerstolen takke ham for men regeringen og ministeren har ikke været til at bevæge og det undrer vitterligt hc andersen er vores kendteste dansker uden sammenligning mennesker verden over lyser op i et smil når man nævner ham han er elsket for sine fortællinger og eventyr i asien europa nord og sydamerika han er ganske enkelt vores bedste ambassadør samtidig skønner vi ikke nok på ham herhjemme vi tænker på ham som digteren med høj hat og nogle eventyr og så er den

det ønsker dansk folkeparti at gøre noget ved

andersen er en national opgave det er ikke kun en opgave for odense af den grund har vi indkaldt til denne forespørgselsdebat for at høre hvad regeringen agter at foretage sig så vi endelig kan få en national og international hc andersen strategi strategi og bruge hans navn til at markedsføre danmark og dansk kultur i alle henseender det er på høje

jeg blevet bedt om at redegøre for om regeringen agter at tage initiativer til en national og international hc andersen strategi der kan have som mål at formidle hc andersens forfatterskab på forskellig vis og via moderne teknologier til en bred kreds af interesserede

er en spændende del af den danske kulturarv som også mange uden for danmark

i to tusind og fem fejrede vi i stor stil hc andersens

blev brugt et betragteligt beløb på fejringen og mange gode initiativer blev gennemført desværre synes fejringen alene at blive husket for de mindre heldige begivenheder men der blev skabt en lang række gode arrangementer og fejringen af hc andersen er

af de største kultursatsninger i danmark til dato ifølge evalueringen af fejringen gav året et betydeligt udbytte nationalt og internationalt i form af kunst kultur undervisning og værker der var og blev skabt forudsætning for hc andersen relateret turisme

blev skabt betydelig opmærksomhed om hc andersen ude i verden

blev det valgt at videreføre fonden i et mindre format som blev hc andersen fonden odense det er fondens formål at udbrede kendskabet til og skabe interesse for hc andersen fonden arbejder med at revitalisere hc andersen indsatsen og videreføre de bedste ideer og potentialet fra to tusind og fem fejringen fonden har en koordinerende rolle i relation til hc andersen aktiviteter og fokuserer sit arbejde i tre hovedspor som er 1 formidling herunder særligt hc andersen begivenheder 2 forskning og 3 turisme kulturministeriet har en repræsentant i bestyrelsen ligesom erhvervs og vækstministeriet region syddanmark og udvikling fyn er repræsenteret ud over naturligvis odense kommune det er de rigtige aktører til at løfte opgaven et af de vellykkede formidlingsinitiativer og resultater som to tusind og fem fejringen af hc

års jubilæum jubilæum bragte med sig var udgivelsen af hc andersens samlede værker hc andersen to tusind og fem fonden støttede flere forskellige oversættelser ligesom fonden støttede udgivelse af skolemateriale om hc andersen dertil er det kongelige biblioteks hc andersen samling som er optaget

register blevet digitaliseret og er derfor tilgængelig online odense bys museer og syddansk universitet har ligeledes fået digitaliseret meget af deres samling og samlingerne linker alle

hinanden formidlingen af hc andersen via moderne teknologier pågår derfor i høj grad odense bys museer spiller en stor rolle i igangsættelsen af relevante initiativer i forhold til formidlingen af hc andersen både nationalt og internationalt odense bys museer varetager de museale opgaver vedrørende hc andersen på nationalt plan i samarbejde med relevante aktører

samtidig meget aktiv på internationalt niveau

skabt større internationale udstillinger som de vilde svaner hvor hendes majestæt dronningen har bidraget udstillingen har været på international turné og er netop åbnet i rom hvor både hendes majestæt dronningen og jeg selv overværede åbningen også på forskningsfronten er der gode hc andersen initiativer i gang syddansk universitet har igangsat et forskningsprojekt der skal afdække andersens betydning i dag og hans betydning blandt andet som brand i to tusind og elleve blev der indledt et nyt forskningssamarbejde mellem odense bys museer syddansk universitet og fudan universitetet i shanghai nogle af resultaterne af dette samarbejde kan vi allerede se

etableret et dansk kinesisk andersen netværk der blev udført en udredning af andersens betydning i kina og der planlægges en stor international hc andersen konference i to tusind og tretten de igangsatte forskningssamarbejder skal blandt andet udpege nye redskaber og

relation til kvalificeret udnyttelse af hc andersen inden for turisme også odense bys museer har fokus på

andersens turismepotentiale derfor samarbejder museet blandt andet med udvikling fyn om en særlig turistkampagne rettet mod asiatiske lande i et tæt samarbejde med scandinavian tourist board

herunder visitdenmark endelig vil jeg nævne

daværende økonomi og erhvervsministerium ti million kroner øremærket til international turismemarkedsføring af hc andersen forvaltet af visitdenmark pengene blev brugt på udvikling af produkter med turisme som hovedsigte på kulturelle aktiviteter attraktioner med turistmæssig afsmitning og på international turismemarkedsføring af hc andersen ifølge evalueringen af to tusind og fem fejringen af andersen er det værd at bemærke at en stor del af de initiativer der blev startet herunder opnåede permanent karakter

jeg har nu givet adskillige eksempler på gode hc andersen initiativer i faglige og forskningsfaglige regi det er min overbevisning at både omfang niveau og kvalitet er i den høje ende vi har de rigtige institutioner og aktører på banen i forhold til at udbrede kendskabet til hc andersens forfatterskab regeringen noterer sig derfor med tilfredshed at der arbejdes seriøst med formidling af og forskning i hc andersen det er derfor ikke regeringens intention at fastsætte en national strategi vi bør i stedet holde fast i de initiativer og spor som allerede eksisterer i forhold til arbejdet med udbredelsen af kendskabet til hc andersen

eksemplificerer det egentlig bare at vi har brug for en handlingsplan der kunne systematisere alle disse initiativer i en enstrenget national handlingsplan hvorfor skal vi så

min begrundelse for hc andersen minder egentlig meget om den moderne dansker han var national men rejste europa tyndt og

endda til afrika han var begejstret for den nye teknik men også bevidst om dens fare for ånden han var kristen men udogmatisk og havde himmelrummet som sit kirkeloft han var tiltrukket af det katolske skuespil men protestantisk i sit syn på kristendom han brugte tidens kommunikationsformer med stor dristighed men var samtidig poetisk og følsom han var usnobbet

ikke mindst havde hc andersen levet i dag ville han have deltaget i x factor

i warszawa besøgte vi også det polske folketing

andersen er kendt ikke bare i danmark men verden over for sit forfatterskab at han har haft stor betydning for danmarks anseelse uden for landets grænser og at han med held kan anvendes til at markedsføre damark både kulturelt turist og erhvervsmæssigt folketinget

regeringen til at medtænke hc andersen i den kommende internationale

jeg påtaget mig opgaven

netop lige har hørt har anmodet kulturministeren om denne forespørgselsdebat angående hc andersens betydning og brug af hc andersen

regeringens vækstudspil og den kommende internationale kulturstrategi i venstre anerkender vi hc andersens enorme beydning for danmark

og mange af os

kan gøre efter og det skyldes ganske enkelt at der er kvalitet og at der er indhold i alle de ting som hc andersen har skrevet et indhold som alle mennesker kan forholde sig til uanset alder og uanset om man er fra kina rusland eller new york hc andersen er måske netop

på rigtig mange områder dog mener vi også

være grænser for hvad vi skal blande os i

går ind i på dette område venstre kan derfor ikke støtte det

at dette ikke skulle være

tolke ordførerens

udbredelsen af søren kierkegaard ved at etablere dette center kunne man jo også

det giver langt mere mening fordi hc andersen er

er i den vide verden og han er kendt

tiltag der er i danmark så danmark sætter sig i spidsen og udnytter det varemærke som hc andersen er ude

og anvende og det synes jeg faktisk også

man gør i rigtig rigtig mange sammenhænge det er jo bredt ud

rigtig mange steder hvor man anvender hc andersen og det synes jeg faktisk også

herre alex ahrendtsen stillede

som i hele sit omfang er en formidabel bedrift og jeg kan simpelt hen ikke forstå at man ikke yder den samme ret

og jeg må sige at den ånd og sandhed der udgår fra hc andersens og

er det også et spørgsmål om vores kultur og historiske hukommelse jeg synes

venstre end ikke vil være med til

at man faktisk pålægger regeringen at

rigtig mange områder gør en kæmpe indsats jo også

møder man jo netop hc andersen i mange

man møder dem på udstillinger man

at vi i venstre bakker helt klart op

året for tina turners optræden hvilket jo ikke ligefrem var noget jeg synes

at diskutere økonomiske nøgletal små for mig at se ubetydelige bagateller men når det drejer sig om en af de største danskere vi har haft så har man ikke noget svar man siger at det skal være op til regeringen har man i

nogen holdning til hvad der er vores kulturelle rødder og hvad der betyder noget

at hc andersen har en kæmpe betydning og

vil sige at hc andersen også for mig personligt har haft en kæmpe betydning og som jeg også nævnte i talen

læse op af hc andersen taget ud

nogle af de ting som jeg mener er rigtig rigtig vigtige

havde haft mulighed for at leve i en anden tid jeg er nemlig også blevet informeret om nye ting i dag jeg ville da rigtig gerne have mødt mødt hc andersen i en socialdemokratisk

altså om værdien for mennesker og for vores samfund normalt siger jeg hvis jeg skal definere hvad identitet er

i hvert fald er koblingen af sprog og historie

for mennesket for samfundet og for vores nation

socialdemokrater har jo sammen med de to andre regeringspartier i regeringsgrundlaget sagt hvad det er vores kulturpolitik ligesom skal

der er tre ting vi vil gerne være med til at sikre at vores kulturpolitik har et internationalt sigte sigter mod økonomisk vækst

det skal gøres på den allerbredeste måde med allerflest interessenter

litterære kvaliteter i både nutiden

fortiden har rigtig meget at fortælle om menneskets væsen

forskellige kulturer i verden jeg har selv oplevet det i kina hvor det er meget forunderligt at opleve hvordan hc andersen vægtes helt anderledes end i andre

jeg spurgte nogle af dem jeg mødte i kina hvorfor

poetisk forfatter og kina er et meget poetisk anlagt land så der er et helt naturligt og fantastisk match

bruger i kina i vores repræsentation og i den måde vi kulturformidler i kina

der blev lavet en utrolig satsning på hc andersen i år to tusind og fem det blev afprøvet såvel på dansk jord

ude i verden hvordan den internationale interesse

for hc andersen vi ved også

stærke de er konstruktive og de understøtter en fortsat udvikling af det hc andersen har at give i nutiden men også den satsning vi laver

fremtiden det kan være interessenter

det kan være dem der kigger på det erhvervsmæssigt økonomisk det kan være ud fra en kommunal eller regional vinkel i forhold til den lokale identitet ja der er rigtig mange følelser og der er rigtig mange der finder stor fornuft i at gøre en særlig indsats

værker og hans personlighed

hylder vi og erkender og priser de stærke kræfter

politisk både med opmærksomhed og

man står stærkt jeg har i mine drøftelser og også i de drøftelser kulturudvalget har haft med det danske kulturinstitut også spurgt ind til hvordan

det danske kulturinstitut i de lande hvor man arbejder medtænker hc andersen i den danske strategi de siger vi tager naturligvis hc andersen med

syddansk universitet men også satelitter ude i verden

og der skal vi naturligvis bruge de ting vi kan ude i verden som afslutning vil jeg sige at dansk folkeparti

understøtte den tidligere regering var med til at understøtte initiativet i

det var et samlet folketing jeg kan ærgre mig over at dansk folkeparti ikke umiddelbart efter to tusind og fem tog initiativet til dengang at sige at man skulle lave en videre strategi eller i hvert fald

med at den blev fastlagt jeg skal sige at socialdemokraterne

dansk folkeparti men jeg har her på allertydeligste vis sagt

vi virkelig føler at det her har værdi

det er regeringspartierne og enhedslisten

folketinget anerkender den betydning hc andersen har som kulturelt fyrtårn for dansk kultur og påskønner den interesse der udvises

hc andersen i både danmark og i udlandet folketinget noterer sig med tilfredshed at der gøres en stor indsats på hc andersen området med mange initiativer rettet mod udbredelsen af kendskabet til hc andersen folketinget bifalder at der gøres en bred indsats for udbredelsen af hc andersen gennem arbejdet på områder som formidling

internationale initiativer herunder større udstillinger om hc andersen og særlige turismeindsatser forskning internationalt som nationalt folketinget tager til efterretning at der arbejdes seriøst med

af hc andersen i forskningsøjemed såvel som i et formidlings og turismeperspektiv folketinget hilser det velkommen at der arbejdes videre i de spor som allerede er lagt

verdensudstillingen i kina der var danmark jo med

en af grundene til at det blev sådan en succes var at man fragtede den lille havfrue fra københavn til kina på grund af den lille havfrue

af en lille statue i sten blev det et tilløbsstykke fordi kineserne kendte eventyret om den lille havfrue af hc andersen se det er jo en måde at bruge hc andersen på der er virkelig virkningsfuld

jeg tænker hvorfor er det at regeringen ikke vil systematisere sådan

så vi altid på en eller anden måde bruger hc andersen praktisk og offensivt for eksempel som de gjorde under verdensudstillingen

den lille havfrue fra langelinie til shanghai jeg synes det var en modernistisk vovet og rigtig god beslutning man

og vise danmark hc andersen vores identitet vores nutid vores historie på hvis der havde været en samlet national strategi her var der nogle der tog initiativet i udarbejdelsen af den danske pavillon

dygtige arkitekter dygtige brandingfolk dygtige turistfolk

spændende pavillon vi flytter den lille havfrue og så ser vi hvordan effekten er det havde effekt og det er jo et rigtig godt eksempel men hvorfor lave en national strategi når faglige interessenter selv får de her geniale ideer og understøtter det at vi bruger hc andersen

hc andersen skal bruges i enhver

hvis man nu havde indtænkt hc andersen fra begyndelsen havde man måske som en helt naturlig

brugt hc andersen det var egentlig første gang at man

vende blikket mod de tre punkter som socialdemokraterne har listet op

internationalt udsyn vækst og demokrati

de tre punkter kan man bruge hc andersen han havde internationalt udsyn han bragte åndelig vækst og ikke mindst kan man bruge hans fortællinger til at lære børn at læse og læsning er da forudsætningen for demokratiet så det ligger her alt sammen

ikke påvirket den socialdemokratiske holdning

bygge på tilfældigheder nej det skal de ikke og vi har en overordnet strategi både ministeren og jeg har givet udtryk for hvad regeringens overordnede strategi er og nej

tilfældigheder men den skal bære præg af kvalitet eftertænksomhed og kreativitet og modernitet jeg synes nemlig at det er genialt hvis man kan påvirke nutid og fremtid

fortiden og der ligger dansk folkeparti og socialdemokraterne ikke langt fra hinanden det det tror jeg er ganske vist for rigtig mange

at jeg netop nævner det der står i regeringsgrundlaget med de tre punkter

haft den samme idé og prøvet at komme igennem med den så det er bare

i danmark skal præsentere hc andersen for omverdenen

fem så ender det meget med tina turner og de der fem millioner og

der hedder internationalt udsyn vækst og demokrati

være at hc andersen havde betydning i sig selv som en forfatter der sagde noget væsentligt og sandt

på både godt og ondt så der er rigtig mange stærke elementer derfor bliver hc andersen jo også brugt og derfor står jeg

her som socialdemokrat og siger at hc andersen skal bruges han skal bruges i en moderne sammenhæng

at dansk folkeparti ikke har holdt mere fast i tømmen på den her strategi for jeg tror

at der umiddelbart efter to tusind og fem altså var rigdom i danmark til at prøve

hvor vi står med et underskud på hundrede milliard kroner

derfor prøver vi at gøre alt det rigtige og alt det bedste

naturligvis præger det også socialdemokraternes holdning i den her sammenhæng

hc andersen er spændt for en vogn men han skal ikke trække den vogn alene og det er derfor at hc andersen er et element sammen med andre ting der

også fra den danske stats og det danske samfunds side ja vi vedkender os at hc andersen er en af de allerstørste danskere ja vi vedkender os den opgave at det også er vores opgave her i folketinget at lave en form for strategi

være opmærksom på det der viser noget om

kommuniststaten kina er dele og passager af hc andersens forfatterskab

og det er lidt interessant

også til kommunismekina og jeg jeg kender en østeuropæer der

at hc andersen jo så at sige

som anfægtede det tyranni som de levede under blandt andet i i skyggen som jo handler om det totalitære og hvordan det

bemægtige sig et samfund og

i nutiden og givetvis også i fremtiden kan have systemkritiske klange rundtomkring i verden er jo fantastisk

vi kan ikke styre hvad der skal udraderes

skal være med til at binde tingene sammen det anser vi ikke som

en umiddelbar nødvendighed og det er derfor vi har svaret som vi har

salen eller andre steder ude i danmark

hvad socialdemokraterne synes nemlig at hc andersen er væsentlig

her debat som undrer sig

vi er uenige om altså den her debat har indtil nu været og vil sikkert

en kappestrid om hvem der kan lyde som om de bedst kan lide hc andersen og vil være bedst til at

bruge hc andersen i sådan nogle forskellige internationale sammenhænge det er meget svært at finde ud af hvad det egentlig er vi er uenige om og derfor vil jeg

møller mortensen hvorfor er det egentlig at socialdemokratiet ikke kan støtte forslaget til vedtagelse som vi tre partier dansk folkeparti

fremsat hvorfor er det at man ikke vil medtænke hc andersen i en international

mener så jeg vil bare spørge er

som regeringsparti simpelt hen ikke vil stemme for noget som andre end regeringspartierne har foreslået eller er der

meget konkret som man er uenig i med hensyn til

den kommende internationale kulturstrategi der står jo medtænke i den kommende internationale kulturstrategi

at socialdemokraterne ikke støtter dansk folkepartis forslag er at vi vi ikke

hvem det er vi skal spænde for vognen

til de mange kulturinstitutioner som er med til at drive dansk kulturpolitik ude i verden og at de skal kunne tage det op når de synes at hc andersen passer ind i sammenhængen i forhold til at

proklamere og brande danmark rent kulturpolitisk

er ikke blot et spørgsmål om at hc andersen skal spændes for vognen

og gøre brug af det ude i verden så det er respekt

skal drive den danske kulturpolitik derude for det er jo ikke

en

vedtagelse som forhindrer alle de gode mennesker

i deres konkrete initiativer

konservative folkeparti er ude på at forhindre nogen som helst i at tage hc andersen ind i nogle konkrete projekter det ville sådan en medtænkning af hc andersen i en kommende dansk international kulturstrategi da på ingen måde forhindre det ville måske tværtimod understøtte det

i ministerkontorerne havde vi en borgerlig regering

er kommet fra det konservative folkeparti det konservative folkeparti havde kulturministerposten hen over to tusind og fem hvor man fejrede to hundrede års jubilæet for hc andersen og vi har hørt at dansk folkeparti er kommet med ønsket her tidligere hvorfor har det konservative folkeparti ikke sikret at økonomien

det her når det konservative folkeparti i dag

af regeringspartierne dansk folkeparti står lidt udenfor set i forhold til hvad venstre har været på talerstolen at sige de gør for de stemmer stemmer ikke

handlet rettidigt i forhold til hvad man har haft mulighed for i dag har vi et underskud på hundrede milliard kr og nu vil det konservative folkeparti gerne

at vi skal diskutere det her i dag undrer mig egentlig fordi jeg synes at hc andersen er så kendt og brugt alle mulige steder og det afgørende ved kunstnere er jo ikke den der

strategi og brug man gør af dem

de færdedes jo her hc andersen gik forbi herude sulten og udhungret og hvis ikke jonas collin tilfældigvis havde taget sig af ham eller forbarmet sig over ham

vi måske aldrig fået disse eventyr men det ved vi slet ikke fordi geniet jo kan bryde igennem på mange forskellige måder det er noget helt andet end at være medlem af et politisk parti hvor vi sådan må slæbe os til på

jeg må sige at hc andersen har været en fornøjelse i går aftes

er jo et indirekte citat fra grundtvig med ordet skabes gode kår for barnekæmper lave så de kan le ad banesår og springe over grave ord

herlige sang i danmark er jeg født men det som vi så så bagefter var til at blive mere og mere deprimeret over fordi

citater fra hvad der er sagt fra denne talerstol

meget skrappe ord om andre mennesker

generelt som man så i denne film

fra denne talerstol men igen og igen

i danmark er jeg født og det gjorde at man sådan fik mod

kedelige ord som er sagt fra denne talerstol om andre mennesker fordi de havde en anden religion eller fordi man ikke kunne lide dem eller fordi de gik

jeg uendelig meget af hc andersen men det man skal bevare

sprængkraften i kunsten og sprængkraften

det er dem man skal tale om og det er dem som vi alle umiddelbart kan tale om når

stadig en person som man skal arbejde med

i eventyrene og i det selvbiografiske at det afgørende kommer for eventyrene

rettet en trykfejl fordi der står var født i atten hundrede og en

efter at jeg havde været ude at høre det her i korsgadehallen og set helle hansens film ordet ordet fanger er at hc andersen jo havde den

du er anderledes du skal kanøfles

anderledes du skal kanøfles det satte sig fuldstændig igennem i den mands sind at der var nogen her i danmark der kunne opføre sig på den måde

det er dog frygteligt at det er er denne enkle sandhed at man ikke må kanøfle andre

pastor herre christian langballe er i stand til at fortælle om andre mennesker som i tidens løb også er blevet kanøflet

ønske for os alle at

sådan en man bare bruger i en vækststrategi og alt det der som vi har hørt om men at han må blive til

noget vi tager til os og som vi løbende går rundt og fortæller om fordi han hører jo til den umiddelbare kulturarv

og grundtvig er lidt sværere men det må vi jo

tage når vi skal til folkemøde på på bornholm

der er er der formentlig rig lejlighed til at tale om disse udmærkede personer

bruger tiden på at tale om tonen i debatten hvilket jeg egentlig synes er en skam jeg vil så sige at tonen kunne være hård også

almindelige mennesker til at tage et brækmiddel i forhold til det almindelige kirkeliv så jeg vil sige at tonen har været kontant også dengang

radikale venstres holdning til en national

hvad mener det radikale venstre

jeg sådan har lyst til fra denne talerstol fordi der er tidsbegrænsning på så det er sådan at jeg kan tilslutte mig

det som herre troels ravn troels ravn har sagt og det som ligger i det

kulturministeren tidligere sagde med hensyn til en national

folketinget

så store at man er nødsaget til at tage dem hver for sig og det er det syn jeg

og hvis herre christian langballe kan høre nogle bestemte hentydninger i det jeg siger

det en stor fornøjelse for mig for det er jo tegn på at at han kan huske

hvad der er sket i dette ting

jeg glæder mig over at ord ikke er betydningsløse

år at mine efterkommere ikke skal sidde og krumme tæer over at jeg jeg brugte sådanne udtryk om andre mennesker som man må formode er af god vilje så så derfor

det synes jeg at man skylder ham jeg må

jeg har mødt ham fra jeg var barn hjemme i borup da havde skolelærerne lavet store fine optog

det radikale venstre ikke støtter en national hc

hans forfatterskab betyder så meget for vores

åbenbart er indskrænket nationalistisk at hævde sådan

jeg synes ikke jeg behøver at gentage det

hc andersen fik betydning i kina

lejlighed til at stå her og fortælle det her men jeg finder det egentlig unødvendigt set i sammenhæng med de initiativer

en talerstol jeg går ud fra at ordføreren tænker på ordene stuerene bliver i aldrig men det må jo vedrøre

anden diskussion lad os tale om det sagen handler om og ikke alt muligt andet nemlig handlingsplanen det er derfor vi er

her herre lars barfoed var jo egentlig meget præcis han sagde

ikke være med til at medtænke hc andersen det har vi endnu ikke fået svar på

en masse snak om korsgadehallen tonen og flygtninge og hc andersen og rørstrømsk snak men vi er i folketingssalen

en handlingsplan og vi har stadig væk ikke forstået

man ikke vil medtænke

sig om for at gøre tingene rigtigt nu har de radikale lige sagt nej til regeringens

den må jo også være indskrænket

på handlekraft på det her område ikke så stor

det betinger at folketinget skal tage stilling til det

sagt nej til at vi skal have en strategi overhovedet mens regeringen sidder og arbejder med en kulturstrategi det giver ingen mening

selv ligge og slås med det eneste vi siger

en handlingsplan som indtænker hc andersen

så vil jeg bare vende tilbage til

udgangspunktet

på at tænke sig om

udtryk for indskrænkethed så du har nok ret undskyld herre alex ahrendtsen har nok ret

i det at kultur er noget som er i en konstant bevægelse og som kræver en personlig stillingtagen

tage personlig stilling efter strategiske overvejelser men man kan have nogle ideer om hvordan noget bestemt skal bruges og så kan der pludselig ske det at det som man havde tænkt sig at bruge

det er jo en væsentlig del af den hc

tankegang og det synes jeg

hc andersen er jo større

er denne tvetydighed eller mangetydighed

skal jo formentlig til mange møder sammen og så kan vi

for taletiden at komme ind på det med en hc andersen strategi

om alt mulig andet i sin taletid

så flere gode kolleger der har gjort herre hans vestager den tjeneste at give herre hans vestager mulighed for

egentlig drejer sig om men det bobler simpelt

hans vestager med alle mulige andre ting der skal siges så

nu vil jeg så give herre hans vestager en chance til hvorfor er det at det radikale venstre ikke mener at man bør medtænke hc andersen i en kommende international kulturstrategi

jeg kunne godt have indskrænket min ordførertale til at sige at vi

så vi kunne godt have sparet hele denne debat så hvis jeg har taget

gøre med det som forespørgslen egentlig drejer sig om det er jo derfor vi er nogle der synes at vi vil give mulighed for dog lige

det som forespørgslen egentlig drejer sig om men altså jeg

må konstatere at konklusionen er at det radikale venstre

i den kommende internationale kulturstrategi det må være konklusionen og det er så fair nok

vi overordnet mener er nødvendige for en kulturstrategi for som det vist er blevet klart

andersen er det umuligt at komme uden om

vi er samlet her i dag for at tale om hc andersen og kendskabet til ham på både nationalt og internationalt plan jeg vil lægge ud med at sige at ligesom alle andre der har stået på den her talerstol under det her punkt på dagsordenen

holder jeg utrolig meget af hc andersen af hans forfatterskab og af den hæderkronede plads hc andersen har i såvel den danske som den internationale kulturarv efter sigende er hc andersen den dansker der nyder størst berømmelse uden for landets grænser

at det kongelige biblioteks hc andersen samling indgår i unescos memory of

det betyder så også at hc andersen skal anerkendes for sit forfatterskab og for sine tanker

har hc andersen selvfølgelig en utrolig stor værdi for danmark i forhold til

kendskabet til danmark i forhold til turisme og vækst men så sandelig også i forhold til den berigelse som kendskabet til hans værker giver den enkelte

ting forbundet med at udbrede den kulturelle berigelse som indsigten i hc andersens forfatterskab er

læst det udkast til beslutningsforslag som herre alex ahrendtsen fra dansk folkeparti har lavet om en hc andersen strategi det er et interessant og ambitiøst forslag og det vidner om en stor viden

indeholder nogle gode ideer til en videreudvikling af formidlingen af hc andersen kulturarven og

alle sammen godt at have de her forslag i baghovedet også som ideer til promovering af andre nationale klenodier

jeg mener altså også at det på nuværende tidspunkt er urealistisk at iværksætte alle

der ligger i udkastet til beslutningsforslaget som ganske vist ikke er det vi diskuterer i dag men som er de tanker

både fordi der allerede foregår så utrolig mange ting på det her område det er jo dem vores kulturminister har redegjort for i sin indledende tale

skriver at der bliver brugt to hundrede og en og firs million kroner til internationale kulturaktiviteter

er det så der ikke længere skal prioriteres når vi skal til

hc andersen i stedet for det har vi ikke fået noget svar på

vedtagelse der er læst op af herre flemming møller mortensen fordi vi i høj grad anerkender alle de ting der i forvejen sker på området og selvfølgelig også anerkender at man fortsat skal have et stort fokus på hvordan man udbreder kendskabet

dér kunne hente nogle af de midler som vi eventuelt skulle bruge

vedkende sig men jeg siger bare at når vi har valgt at bruge temmelig mange penge i

og et videnskabeligt arbejde på et center hvorfor er det

i øjeblikket er i en økonomisk situation der betyder at vi er nødt til at prioritere og hvis vi skal til at bruge penge på nye forskningscentre ud over de glimrende ting der

er i en rigtig god gænge med

at udbrede kendskabet til hc andersen gennem alle de fine initiativer som

man kan bruge pengene anderledes

stille et spørgsmål som jeg er blevet inspireret til

og var umulig at komme uden om

ønsker regeringen at medtænke hc andersen i en international kulturstrategi eller gør man ikke jeg håber at regeringspartneren sf

har sat i gang som kulturministeren så glimrende

det skal være så svært at forpligte sig på det

et som har taget initiativ til at

er jo en formidabel præstation det

kommer til danmark for at

og så synes jeg faktisk det er

engang anerkender

er mennesker åndsfyrster der har sagt tingene

få almindelige folketingsdebatter til at forekomme

så går der et halvt år efter

er blevet overdraget til et nyt flertal og så er det vigtigste i hele verden en hc andersen strategi hvorfor er det nu

efter ti år med en

et halvt år efter at regeringsmagten er skiftet det forstår jeg

en national og international hc andersen strategi så tankerne har søreme været oppe

det så ikke er gået igennem men det betyder da ikke at vi

repræsentant for et af regeringspartierne hvorfor

fortsætte den kamp man vil kæmpe men

har det synspunkt

kan der være den iboende fare

bliver ekskluderet og derfor synes jeg at de fine initiativer som regeringen i øjeblikket

går videre i talerrækken jeg ser ikke nogen fra enhedslisten hvorfor den næste i talerrækken er herre simon emil ammitzbøll fra liberal alliance

en hc andersen strategi og meget har vi fået diskuteret ud fra de forskellige indlæg der har været det der i hvert fald står klart for mig er at alle anerkender den betydning som hc andersen har haft

lægger vægt på forskellige værker alt efter hvilket politisk udgangspunkt man har

set noget af det geniale nemlig at enhver kan se sig selv man taler tit om at både børn og voksne kan se det men efter debatten i dag kan man sige at alle både socialister og konservative og liberale

finde et eventyr hvor de kan se deres egne pointer understreget dermed er der noget fælles og det er jo

er gået sammen med dansk folkeparti og det konservative folkeparti om

vedtagelse som jeg egentlig havde troet ville gå glat igennem i folketingssalen

det starter med at folketinget anerkender at hc andersen er kendt ikke bare i danmark men verden over for sit forfatterskab det er der vist ikke nogen

givet eksempler på

regeringen til at medtænke hc andersen i den kommende internationale kulturstrategi

skulle man tro at det var en nem og smal sag at vedtage

vedtagelse som de tre partier er kommet med sådan skulle det imidlertid ikke gå fordi man har politiseret det som i virkeligheden ikke var politisk og det synes jeg sådan set er ærgerligt hc andersen er jo netop kendt i den ganske verden der er alt fra oscarbelønnede amerikanske tegnefilm til kinesiske bilmodeller

inspireret af hc andersen ja man tror næsten at det er løgn han er oversat til ikke mindre end

hundrede og tre og halvtreds forskellige skriftsprog og derfor vil jeg da også gerne som liberal understrege

at hc andersen klarer sig ganske fint uden at man skal putte offentlige midler

synes jeg da det er fornuftigt at man medtænker hc andersen ikke alene har han beriget os med eventyr han har også beriget os med den sang som nogle af os

burde have været den danske nationalsang

og på den måde mener vi sådan set

jeg håber at folketinget besinder sig

kommer selv ind på at han havde forventet

vedtagelse ville gå glat igennem

ikke er gået igennem har ordføreren nogle tanker om

jeg vil sige at hvis mine evner var større i den retning

ville det måske også være lykkedes os at binde et flertal i folketinget op på en redningsplan for dansk økonomi men der må vi også

og det bliver nok det svar jeg kan give

jeg tror det skyldes en eller anden

fremhæver niels bohr men det er som om hc andersen stadig er lille claus og man har ikke opdaget at lille claus faktisk fik prinsessen man tror det er store

konservative og liberal alliance er noget kede af så

skulle overbevise regeringen om dette eller nogle bredere spørgsmål for den sags skyld i øvrigt vi har med enkelte nålestik haft held til at overbevise regeringen om enkelte elementer i vores politik men derudover tror jeg

hvis man nu endelig skal gå ind i motivforskningen alligevel når nu der bliver lagt lidt op til

sådan med regeringer og det er faktisk ligegyldigt hvem der sidder på

kan udstå at politiske partier i folketinget uden for regeringen kommer med forslag

det sker så ofte og det kan jo være at forespørgerne er heldige også her

noget lignende og så synes de det er en god idé fordi

afsenderen der er vigtig for regeringer

at hvis man bare gør tingene lidt langsomt går det nok nemmere

så er et emne som vi alle sammen principielt er enige om

der endnu ikke er blevet til noget

nok det der har gjort stort indtryk

at herre alex ahrendtsen har har sådan en hel masse andre tanker i hovedet

pludselig få en idé og så kan

idés fremme og den måde den er formuleret på at det så at sige lukker for dagsordenen man kan

og det er det som jeg ser nu det har jo ikke noget nummer eller navn men

den tredivete november to tusind og elleve af

det er vedlagt som et bilag

ordførere har været meget ros til herre alex ahrendtsen for det arbejde som han har foretaget sig med at formulere det der står her så jeg ved ikke

fået lejlighed til at give udtryk for det

ahrendtsen bliver offer for sin egen venlighed herre alex ahrendtsen har været så venlig

beslutningsforslag som dansk folkeparti har arbejdet med men som man

at fremsætte og jeg kan forstå på herre hans vestager og i virkeligheden

når man giver for meget information risikerer man nogle gange at folk koncentrerer sig om det der er udenom i stedet for det der er kernen

at man taler om

samtid og jeg mener bestemt

nationale og internationale hc andersen strategi

al den stund at den jo bare vil appellere til endnu mere fri forskning så jeg vil spørge om

alene gøres til en børnebogsforfatter eller en forfatter for børn så at sige det mener jeg klart er forkert og det er jo sådan set også det

tina turner og halvdårlig underholdning i parken i to tusind og fem jeg var selv inde at overvære det

fremstår ikke som en af de mest minderige aftener i min tilværelse og det kan måske være det der har gjort at man har fået en vis berøringsangst det skal jeg ikke kunne sige

jeg kan kun henholde mig til det jeg har sagt

vedtagelse som dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti i fællesskab

fra de partier der var mødt op

havde været til stede her i dag og hørt den her debat

sted fornemmer man jo næsten at hans ånd er til stede i salen med

der er jo ingen tvivl om at hc andersens betydning for dansk litteratur i særdeleshed og

dansk kultur i det hele taget er

fødsel i atten hundrede og fem når det gælder

overgå netop hc andersen derfor er det jo også helt naturligt at medtænke hc andersen i en

men jo lige så meget til mennesker i amerika kina og alle andre steder i verden og hans eventyr som vi hørte som børn og som vi har læst for vores børn

det er jo forbløffende som hc andersen for eksempel

halvtreds taler direkte

der har jeg rod derfra min verden går og videre et lille land og dog så vidt om jorden end høres danskens sang og mejselslag så enkelt kan man indramme følelsen af at være national elske sit fædreland og samtidig være åben over for verden

jo mindst lige så aktuelt med den balance

om end på en noget andet baggrund

derfor er det vel netop også i hc andersens egen ånd at

til vedtagelse fra dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti ikke kan opnå en bredere opbakning

dag vi skal da arbejde for

sang og mejselslag

vi dog blot ikke kunne stemme for det forslag som herre alex ahrendtsen og

og en række andre partier har formuleret grunden til at vi ikke kan det er jo

et signal om at vi faktisk ikke syntes at hc andersen

allerede blev indtænkt i

alle de initiativer der allerede

hc andersen året i to tusind og fem det arbejde fortsætter solidt

snakker os væk fra hinanden synes jeg faktisk at

gode kræfter som allerede allerede tegner hele feltet det vil sige odense bys museer syddansk universitet det kongelige bibliotek og hc andersen fonden odense jeg er udmærket vidende om at der også er andre gode folk som arbejder inden for feltet blandt andet i

sende et signal til alle de gode kræfter ude i samfundet om at arbejde sammen som sagt er der allerede

alle tillægger hc andersen den betydning han

alliances og konservatives ordførere for deres støtte og glimrende kommentarer men også en tak til de øvrige

her debat en sen fredag eftermiddag det har været interessant for dansk folkeparti at have den og vi er glade for

vil dog henvise til at

andersen centret som man har i odense på universitetet hidtil har bestået af én medarbejder nemlig johan de mylius plus en halv sekretærstilling

ikke ligefrem kalde et forskningscenter hvis vi

den opgave det er at koordinere og systematisere en en samlet national handlingsplan det er noget en stat skal gøre så har det altså virkelig undret mig

vedtagelse som det egentlig er især når man tænker på hvordan andre bruger hc andersen rundtomkring i verden man har nævnt kina

komme ind på brasilien jeg ved ikke om man er klar over det men jeg har faktisk lige fået at vide at brasilien har besluttet sig for en hc andersen handlingsplan

der er to brasilianere der har skrevet et værk om hvordan man bruger hc andersen til at lære børn at læse den bog bliver sendt til alle brasiliens folkeskoler

så lærerne der kan bruge hc andersen til at lære børnene at læse brasilien vil endda lave

andersen bøger til blinde børn hvilket vi heller ikke har

så er det jeg tænker hvorfor gør brasilien det

født i danmark det må jo være fordi der er noget særligt ved ham

de vælger altså fra statens side at understøtte det og så er det jeg tænker hvorfor kan vi ikke gøre noget tilsvarende her svaret blafrer lidt ikke i vinden men her

håbet på at regeringen ville vise mandsmod

og fremsyn jeg havde håbet på at man ville

når man sagde at man ville

bryde blokpolitikken det kunne have været en anledning for

handler egentlig ikke så meget om politik

for os alle og som betyder noget for danskere det ville have været startskuddet til et opgør med blokpolitikken

og at det er en gave at vi har en sådan forfatter af dette format med disse ord vil jeg jeg takke for debatten og de mange indslag og skulle der være

har bedt om ordet nu

som tidligere nævnt i dagens debat først vil finde sted torsdag den tredje